n v seks af claus larsen jensen jan e jørgensen christina egelund rasmus nordqvist zenia stampe holger k nielsen og rasmus jarlov

i første omgang om det stillede ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig

og ligestilling som man hidtil har haft når man skulle godkende trossamfund men som man nu med den nye lov fraviger lad mig starte med med det første i enhedslisten mener vi som

statens opgave at godkende trossamfund trossamfund burde behandles som andre foreninger de kan frit oprettes uden statslig godkendelse

følger selvfølgelig også at de skal ligestilles med alle andre foreninger de skal ikke have særlige økonomiske

vilkår og så videre og så videre men så længe vi fastholder ideen om en statsanerkendelse af trossamfund med særlige privilegier

det for enhedslisten vigtigt at kriterierne

for den her anerkendelse af forskellige foreninger følger med tiden og det er det vi mener at det her lovforslag ikke gør fordi man ikke åbner op for en ligestilling mellem trossamfund og livssynssamfund altså sammenslutninger af mennesker med livssyn der ikke baserer sig på en tro på guder eller andre transcendentale magter

for eksempel i stedet bygger på humanismens og oplysningens ideer i danmark er de for eksempel repræsenteret af det der hedder humanistisk samfund

livssynssamfund som har betydelig flere medlemmer end mange af de anerkendte trossamfund og som altså også gerne for eksempel

trossamfundene har

de nuværende regler som betyder at livssynssamfund også fremover vil blive diskrimineret fordi man giver særlige rettigheder til trossamfund

som det fremgår af lovforslaget tro på magter som står over mennesker og naturlove så hvis man tror på guder eller nisser

men hvis man ikke tror på for eksempel nisser eller andre overnaturlige

det synes vi er et problem i et sekulært baseret samfund som vi alle sammen gerne vil opfatte danmark

strid med fns anbefalinger og som adskiller sig fra hvad flere af vores nabolande gør fns daværende særlige rapportør

seksten og der understregede han og jeg citerer ved at basere anerkendelse og religiøse fællesskaber på tro på en transcendent magt afviger dansk lov fra både europæiske og internationale menneskerettigheder i norge har man for længe siden

for eksempel givet dem ret til at foretage vielser de foretog

end syv hundrede humanistiske vielser det samme er tilfældet

for eksempel island derfor

vi stillet et ændringsforslag der vil sikre at livssynssamfund ligestilles med religiøse trossamfund jeg vil gerne takke alternativet for at bakke op om forslaget men jeg kan også konstatere

betænkningen at der ikke er flertal

er meget positivt at en række partier

betænkningsbidrag som godt nok afviser det her specifikke ændringsforslag men samtidig åbner op for at vi fremadrettet skal se på mulighederne for at få ligestillet livssynssamfund med religiøse trossamfund når det kommer til rettigheder og pligter det er et stort

vil gerne takke socialdemokratiet sf og de radikale for det betænkningsbidrag

vores andet ændringsforslag

skal stilles for at anerkende trossamfund og selvfølgelig så også livssynssamfund hvis vi på et tidspunkt

to tusind og tretten har man ved godkendelse af nye trossamfund haft et krav om at de for at få godkendelse skulle leve op til visse demokratiske standarder

om medlemsdemokrati og ligebehandling

ledelse i et trossamfund som kunne bestå af for eksempel et ældreråd med kun

men at den verdslige ledelse

bygget op efter demokratiske principper om medlemsdemokrati og med lige rettigheder

derfor synes vi også at det er et mærkeligt skridt at man med den nye lov dropper dette krav så man fremover ikke stiller krav og dermed kan give anerkendelse til trossamfund der er udemokratisk styret og som diskriminerer kvinder man afskaffer det fordi man som følge af loven ikke bare vil

at vores religionsdebat er præget af en god omgang

hvad det var der foranledigede at man indførte demokratikravet i to tusind og tretten men mon ikke det var

af forhold

man stiller krav til muslimske trossamfund om at de skal leve op til demokratiske normer og have ligestilling mellem kønnene det vil enhedslisten til enhver tid bakke op om men så nytter det bare ikke noget at når de samme regler pludselig risikerer at ramme de gamle trossamfund som for eksempel kristne frimenigheder eller den katolske kirke så vil man pludselig ikke stille

krav længere altså enten er man

at man pludselig bakker på sine krav om demokrati og ligestilling

vores egne gamle trossamfund

derfor har vi stillet et ændringsforslag der opretholder de krav til medlemsdemokrati og ligestilling som vi har haft hidtil og jeg synes egentlig at det ville klæde ordførerne for de øvrige partier at komme

og forklare hvorfor de pludselig har ændret mening det gælder så heller ikke

blot fordi de krav nu vil gælde alle også kristne trossamfund

nu ligner det bare gode gammeldags

misfortolkede og fejlciterede i øvrigt for det hedder ikke transcendentale

men bare lige for at komme tilbage til det der er

er et trossamfund et spørgsmål om at man tror på gud

som man har gjort andre steder nemlig at man kunne ændre

hvordan man opfatter det her men men for mig er det egentlig ikke så vigtigt hvordan vi vedtager det det er også derfor jeg anerkender

der er kommet et betænkningsbidrag som siger at ja

set godt tilfreds med jeg mener sagtens man kunne gøre det i den her lov hvis vi kunne gøre det på en anden måde ville det også være positivt jeg kunne

mig at høre dansk folkepartis egen holdning til

der har vi jo fået et meget klart og fint svar af

ministeren som redegør for hvordan

er man definerer livssynssamfund for eksempel i norge og et af de kriterier

foreninger som for eksempel og har som deres

altså er et decideret livssynssamfund som har til formål at samle mennesker som har et bestemt etisk blik og

med hensyn til enhedslistens snak vil

faktabaseret er det vi diskuterer her en udmøntning af § ni og tres i grundloven der handler om de trossamfund der ligger

er i grundlovens forstand noget meget meget specifikt

må man jo komme med et beslutningsforslag hvori man omdefinerer det men indtil videre er

og det handler om transcendente magter eller gud

egentlig for at sige at jeg synes at den her

trossamfund der er uden for folkekirken har været væsentlig jeg synes det har været en uskøn proces og der var mange ting som jeg egentlig

haft underretning om

en mere præcis og fyldestgørende måde blandt andet om det her med religionsneutrale attester og religionsneutrale embedsstempler nu forstår jeg så og det blev jo så afklaret ved førstebehandlingen at det drejer sig om at

folkekirken ved den civilregistrering som man overtager fuldstændig og helt fra alle trossamfund

traditionelle stempel og en attest ved siden af både fødsels dåbs

set er en glimrende idé eller glimrende og glimrende jeg vil sige det på den måde at det irriterende at det sker men det er jo sådan den vej det er gået og i kraft af den her debat har jeg ikke rigtig

set nogen mulighed for at sætte mig imod det skønt jeg har været irriteret

det her lovkompleks handler jo om anerkendelse af trossamfund og

hellig krig eller opfordringer til andre brud på straffeloven hvad betyder det så for det pågældende trossamfund hvor imamen er

svar fra ministeren men jeg synes at det

at det kan være og man kan gøre og så videre

tilbagekalde den her anerkendelse her synes jeg altså at svarene har været

fuldstændig afgørende at et trossamfund undersøges med henblik på

trækkes tilbage hvis det viser sig

i det pågældende trossamfund gør sig skyldig

i opfordring til stening terror vold

begunstige imamer

trossamfund moralsk og økonomisk hvis det er det der er tilfældet

godt tænke mig hvis ministeren vil træde herop altså vi er overordnet positive i forhold til det her lovforslag men vi vil

er en side af samme sag

hvordan det forholder sig i det trossamfund

ikke har islamistiske bevægelser

nedbryde og omkalfatre hele vores frie samfundsorden

ikke skal hjælpe dem ved at legitimere dem og blåstemple dem ved at anerkende trossamfund men ved at kæmpe imod dem med næb og klør

jo høre at ordføreren er meget optaget af det her med at der skal være nogle grænser og nogle regler for de her trossamfund

også gerne følge nogle krav med men derfor forstår jeg heller ikke hvorfor dansk folkeparti vil være med til at fjerne kravet

ligestilling af køn i den i den verdslige ledelse af trossamfundene

dybt patriarkalske trossamfund hvor det er mændene

det vi faktisk behandlede nemlig at det er en udmøntning af § ni og tres der handler om trossamfund så kan enhedslisten komme med deres egne definitioner det gør de ofte og så stå for enhedslistens egen regning jeg

bare ikke være med til det ud fra en faktuel historisk

katolske kirke har igennem årene erhvervet sig nogle historiske rettigheder og en historisk anerkendelse jeg skal ærligt indrømme

at diskriminere mod kvinder på den måde eller på anden vis ikke ville leve op til nogle demokratiske minimumsrettigheder

det måtte vi da se gennem fingre med hvorfor skal der nu pludselig åbnes

gøre at vi skulle trække anerkendelsen

historiske grunde til at vi siger det ene og nogle historiske grunde til at vi siger det andet

holdning til ting der står i de bøger

altså at i almindelig

den kristne forståelse af både det gamle og det nye testamente igennem kristus og de ting som som ikke så at sige forkynder ham

det altid været hvis vi så tager koranen

et krav at sharialoven skal indføres og der er

det vil jeg så sige ikke er noget jeg ser fremgår af det nye testamente

på den debat det var en ganske seriøs debat jeg har intet imod folkekirken og jeg har ikke engang nogen kritikpunkter jeg sådan lige vil rejse her eller ude i det almindelige samfund det er bare til almindelig oplysning når pastoren nævner det fra talerstolen

dansk folkepartis ordfører at det i lovforslaget står at vi skal forbyde den katolske kirke sådan læser jeg det ikke jeg læser at der har været nogle krav nogle demokratiske krav om ligestilling mellem kønnene og om en demokratisk struktur af den verdslige del af ledelsen ikke den kirkelige del af ledelsen men den verdslige del

forstår jeg jeg

det kan jo være vi er uenige i hvordan det skal fortolkes men jeg har den holdning til den katolske kirke at den af historiske grunde har nogle erhvervede rettigheder og det er det det drejer sig om for mig og der

bare sige at pavekirken med al dens væsen som jeg ikke bryder

og køn og så videre det er klart nok fordi

talerstol og forsvare paveinstitutionen det forekommer mig temmelig fremmed men nu diskuterer vi altså en

jeg talte i øvrigt med en af repræsentanterne for den konference vi havde

at ordføreren ikke kan finde ud af hvordan han skal forholde sig til

islamiske tro og derfor

givet fordi vi har den fælles historie som vi har

med det mosaiske trossamfund i danmark som har en gammel tradition som er vævet ind i forhold til

islams tekster bogstaveligt og forstår dem sådan at alle muslimer ønsker at der skal indføres sharialovgivning skal vi så også tolke bibelens tekster bogstaveligt

tekster om jihad som har drevet islam frem som har gjort at der

allerede fra muhammeds tid hvor han bemægtiger sig hele den arabiske halvø

hvor islam breder sig igennem jihad

jeg konstaterer og så konstaterer jeg også

i forhold til den historiske relevans altså katolicismen har været i danmark i mange år

historisk grænse for hvornår ordføreren så også kan respektere islam på lige fod med for eksempel katolicismen som en del af

når det har været til stede som en del af vores samfund i tilpas mange

sig ikke om den enkelte muslim men det drejer sig om

den integrerede del af islam som sharia og jihad er og det er

i al stilfærdighed påpeger

jeg vil sige at der også har været revolutionære ideologier

ud fra en eller anden freudiansk dybdepsykologi hvor vi så kan begynde

til andre trossamfund derfor har folketinget aldrig før lovgivet om hvilken praksis der

begreberne anerkendelse og godkendelse af andre trossamfund det har været et særskilt udvalg der har rådgivet ministeren

ikke været inde over politisk hvilken detaljeringsgrad der skal være skal man have menighedsråd og skal man have ditten og datten

folkekirken som socialdemokrat havde jeg også gerne set at vi

fornyet og mere gennemsigtig struktur på folkekirkens område det var der så ikke flertal for på det tidspunkt men det kan vi jo håbe der kommer på et senere tidspunkt tilbage til det lovforslag vi

vi lovgiver om godkendelsesprocedurer for trossamfund uden for

radikale har sagt er

ikke i danmark har en formel definition af hvad vi forstår ved et livssynssamfund den debat vil vi gerne gå ind i

skal de have nogle privilegier og hvilke privilegier skal det så være og hvilke krav og pligter skal der være den debat har

så den debat vi inviterer til at vi skal tage

det skal igennem den samme proces med en bred arbejdsgruppe

hvordan en ny lovgivning om folkekirken kunne se ud og så har vi haft et særligt udvalg der har set på hvordan en samlet lovgivning om de andre trossamfund

er altså første gang at vi i folketinget tager stilling til en samlet lovgivning om de trossamfund

så har der været den forskel på det som arbejdsgruppen kom med

det lovforslag der har været sendt i høring

vi tager stilling til og ikke det som arbejdsgruppen kom med så vi tager stilling til lovforslaget som vi anbefaler med de af ministeren

ændringer og så med det løfte om at vi gerne går i

til centrale etiske spørgsmål og prøver at se disse i sammenhæng

at høre hvordan ordføreren ser på den her definition som er gengivet i det svar

jeg også godt tænke mig at høre om om jeg skal forstå det betænkningsbidrag

at debattere hvordan vi kan komme videre med spørgsmålet om livssynssamfundenes

til at se på det om det så er noget der kommer til at henhøre under kirkeudvalget eller kulturudvalget har jeg heller ikke taget stilling til

så lad os få en debat om hvilken undersøgelsesform

kommer videre men vi har ikke låst os fast på hvordan vi kommer videre

jeg tager kontakt til ordførerne for de partier som står bag den her betænkning for at drøfte hvordan vi kan tage fat på det

drejet sig om at at sætte ind over for muslimske trossamfund

der skal stilles krav

trossamfund uanset om man er muslim kristen jødisk eller hvad man er uden for folkekirken så der er

forskel på det det som jeg tror der bliver hentydet til er de dekorumkrav som kom i det nogle kaldte for imamloven

lovforslag der blev drøftet i kirkeudvalget det er derfor jeg ligesom siger lad os nu se

der har været nogle muligheder men der har vi jo indført kvindelige præster personligt er jeg som ordfører ikke enig i at vi skal detaillovgive på samme måde som vi har detaillovgivet om folkekirken for andre trossamfund det synes jeg giver nogle bindinger som vi ikke behøver at tage os af politisk for mig er det tilstrækkeligt at andre trossamfund skal overholde landets love

i paveinstitutionen og det er det der gør det problematisk

nogle nogle historiske rettigheder i forhold til

hvis man trak anerkendelsen tilbage på den måde som som man

måtte gøre hvis de her to passager var var gået ind

det siger jeg som ikke bryder mig om

det her lovkompleks er

jeg synes at det der sker med den her samlede lovgivning

det med livssynssamfundene der er der jo flere ordførere som har været på talerstolen og gjort rede for det principielle synspunkt som jeg deler nemlig at trossamfund har vi en klar definition på livssynssamfund har vi ikke en klar definition på når jeg har talt med repræsentanter for livssynssamfund

har jeg blandt andet også diskuteret med dem om de egentlig synes at det er respektfuldt at det de står for skal optræde

i en lovgivning som handler om trossamfund

lovgivningen for livssynssamfund så er jeg helt åben over for at diskutere det

lovgivningen her om trossamfundene uden for folkekirken men er der nogen der ønsker at vi skal diskutere livssynssamfund og livssynssamfunds rettigheder og pligter så tager jeg gerne en helt

åben diskussion om det det er relevant man diskuterer det i mange lande omkring os

rådgivning som vi har fået af udvalget som har siddet og forberedt lovgivningen årsagen til at vi har valgt ikke at følge det

at der faktisk så vil være trossamfund som har været i vores samfund igennem rigtig rigtig mange år som ikke længere

kan være anerkendt som det kommer til at hedde efter den nye lovgivning der synes jeg at man bliver nødt til at have en pragmatisk tilgang til det

jeg sådan set synes at man kunne have landet den pragmatisk

der siden to tusind og tretten

anerkendelse af nye trossamfund at man stiller krav om ligebehandling

stiller de her krav men det kan vi simpelt hen ikke det er afprøvet

justitsministeriet og når man laver lovgivning

er det en lovgivning som omfatter de trossamfund som er i vores land

jeg tror at alle der sidder i dette folketing går ind for ligebehandling og medlemsdemokrati det er jo også nedfældet i masser af øvrig lovgivning i vores samfund så det er en pragmatisk løsning på det man kan synes det er ærgerligt man kan synes det er urimeligt

være at trossamfund som har været en del af vores samfund fuldstændig uproblematisk i rigtig mange år

ikke længere skulle kunne være anerkendt i vores samfund

så det er det som er baggrunden for det

som skal foretage vielsen og det følger sin helt egen procedure

sig mod dette så vil det være helt naturligt og

billige for eksempel terror og drab og voldtægt og voldshandlinger og incest og pædofili og frihedsberøvelse og tvang og bigami med videre

at en religiøs forkynder i et anerkendt

almindelige forvaltningsprocessuelle og forvaltningsretlige krav om for eksempel partshøring

et helt trossamfund en anerkendelse fordi der er er en forkynder som har overtrådt vores lovgivning det tror jeg heller ikke at herre christian langballe ville synes var en god idé

sager hvor forkyndere inden for det

herre christian langballe og jeg tilhører nemlig folkekirken har begået lovbrud

hvis det viser sig at der er grundlag herfor og det synes jeg

vil tage initiativ til

blandt andet tager fat på det her med definitionerne for nylig jeg fornøjelsen af at mødes med humanistisk samfund og der måtte jeg spørge dem om hvad humanisme egentlig er

selv beskæftiget mig med filosofi i ti år af mit liv og jeg ved hvor mange forskellige diskussioner og definitioner der er på begrebet humanisme så det må vi jo gå ind i det kan være man skal

det med den hævdvundne ret og det historiske jeg kan godt forstå argumentet og pragmatismen men

liberal alliances syn på livssynssamfund

for det det er bare lige for at foruddiskontere

religionsneutrale stempler og og attester er er noget pjat men men

man i folkekirken fastholder at der er de almindelige stempler der er

troessamfund fordi vi overtager

så kan få et religionsneutralt stempel igen ud fra en

historisk betragtning om de anerkendte rettigheder

mosaiske troessamfund har i danmark så anerkender vi det som

nu som en del af den almindelige civilregistrering og disse trossamfund har så bedt om om de kan blive fritaget for at få folkekirkens stempler

de her attester som nu bliver udstedt af nogle andre så det er den helt pragmatiske tilgang til det i forhold til folkekirkens medlemmer

er bare ikke traditionen men jeg håber det kunne blive en rigtig god tradition at vi netop bruger andenbehandlingen også til at

ligestilling at der findes masser af anden lovgivning som regulerer det område

hvilken anden lovgivning der regulerer livsstils

interne demokrati jeg kan ikke komme på nogen lovgivninger der rører ved det her område så der er jo ikke noget vi kan læne os

hvis vi vil lave demokrati inden for trossamfundene skal vi

mit perspektiv at det er acceptabelt at man så har den yderligere armslængde den sidste ting jeg vil sige er

et krav at man skal være anerkendt i danmark heller ikke efter den nye lovgivning

uden at der er nogen som helst form for registrering af noget som helst

med til at leve i et samfund som er demokratisk og hvor vi har

er forkastet herefter er ændringsforslag nummer tre og seks stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet så stemmes der om ændringsforslag nummer fire af et mindretal

afstemningen slutter for stemte femten imod

og syv ti stillet og tiltrådt af det samme mindretal bortfaldet ønskes

er vedtaget jeg foreslår at

går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter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

en ændring af bør reglen i jagtloven vil give mulighed for

dyr der har unger

bare her korrigere det kunne vi aldrig drømme om

som udgangspunkt drejer ændringen sig om en regel i jagtloven der i dag reelt ingen juridisk betydning har forhold til fastsættelse af jagttider da reglen alene anvender ordet bør i stedet for for eksempel kan eller skal bør reglen er således alene vejledende og det er allerede i dag muligt at fastsætte jagttid inden for perioden

enogtredivete august aktuelt er der for eksempel jagttid på kronkalv i februar og jagttid på råbuk fra sekstende maj

femtende juli i perioden

enogtredivete august er der stor variation i yngletid for forskellige arter for de jagtbare pattedyr vil der således være stor forskel på hvornår de har ynglesæson især i begyndelsen og slutningen af bør perioden er man uden for yngletiden for en række jagtbare pattedyr regeringen ser ingen grund til at have en nedskreven regel som ikke har nogen funktion i praksis og derfor ændrer vi nu reglerne så de klarere afspejler praksis det er anført at regeringen og dansk folkeparti vil give tilladelse til jagt på ynglende dyr det er altså ikke korrekt ophævelse af bør reglen

give nye muligheder for at fastsætte jagt på jagtbare pattedyr i yngletiden der vil fortsat skulle ske den nøjagtig samme vurdering som i dag af om der kan fastsættes jagt på en art heri indgår en vurdering af om jagten kan forstyrre andre arter og inddragelse af jagtetiske hensyn herunder at man ikke jager i perioder hvor arten er trængt det vil således fortsat indgå i overvejelsen om fastsættelse af jagttid om den enkelte vildtart har behov for særlig beskyttelse i dele af året for eksempel i yngletiden eller af andre særlige grunde for eksempel at der er mangel på føde nøjagtig som det sker i dag så vi ændrer altså en symbolsk regel men i praksis kommer vi

yder en beskyttelse af dyrene lige præcis i forhold til at der ikke

hvorfor ikke indføre en regel så man i lovgivningen får slået den holdning fast som ministeren her i dag giver udtryk for nemlig at

og derfor kan man lave dispensationsmuligheder jeg er helt åben over for at der er dyrearter

fordi hannen eksempelvis ikke deltager i yngelplejen så der er eksempler hvor dispensation er helt på sin plads men hvis ministeren og de partier der står bag loven og jægerne

den opfattelse at der ikke skal jages i yngletiden som udgangspunkt hvorfor laver man så ikke den beskyttelse i lovgivningen det forstår

jo tilfældet at man lovfæster noget som vi i øjeblikket er enige om for at sikre at det

i øjeblikket og det folketing der er i øjeblikket så hvis man er enige om at der ikke skal drives jagt i yngletiden så synes jeg man skal sikre det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

inden vi går til afstemning

stemmes først om ændringsforslag til l 13 ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en

tre tiltrådt af udvalget de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fem

slutter

vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire og seks af samme mindretal

seks tiltrådt af udvalget de er vedtaget derefter går vi til afstemning om

til l 15 ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en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

så skal vi have ro i salen

om l en hundrede og fjorten

at socialdemokratiet støtter det her lovforslag lovforslaget handler om strålebeskyttelse strålebeskyttelse som der også står i overskriften er det ioniserende stråling andre vil måske kende det som radioaktiv stråling vi har det i vores samfund steder hvor det er nødvendigt

radioaktive bestråling bliver brugt i vores sundhedsvæsen

hjælper patienter så man kan få stillet en diagnose og

men vi bruger også ioniserende eller radioaktiv stråling visse steder i vores industriproduktion det der er afgørende og det der er årsagen til at man skal have en lov på området er at der er en farlighed forbundet med radioaktiv stråling

de fleste er bekendt med dem der har oplevet en behandling på sygehuset ved også at der bliver truffet foranstaltninger

patienter der skal have bestrålingen og derfor fremgår det også af lovforslaget og der er egentlig ikke ændret noget på det område

finde sted hvis de sundhedsmæssige økonomiske samfundsmæssige eller andre fordele ved brugen af strålingsudsættelsen opvejer ulemperne det er et rigtig rigtig vigtigt princip og det er også noget af det vi har bundet os til i internationale aftaler og

også det der ligger i forhold til det direktiv som

at vi skal tage alle de hensyn der er nødvendige i forhold til

vi tager elementer fra gamle lovgivninger en lovgivning om

røntgenstråling helt tilbage fra nitten tredive en anden

er lov om radioaktive stoffer fra nitten tre og halvtreds og nu bliver det hele puttet ind i en ny samlet lovgivning det giver en rigtig fin modernisering og det gør også at det er til at håndtere både politisk og administrativt fremover i forhold til det jeg nævnte med at man altså hele tiden skal være sikker på at der er den rigtige berettigelse til at man bruger bestråling

også er krav og bliver hele tiden stillet krav til

som overhovedet muligt et andet utrolig vigtigt princip er at dosis skal begrænses og derfor er det også højt specialiserede funktioner for eksempel i vores sundhedsvæsen

når man skal have en radioaktiv bestråling med

skal forbruget være så kontrolleret og så lavt som overhovedet muligt lovforslaget her har været i høring der er ikke givet nævneværdig kritiske høringssvar der er et enkelt punkt om

også er et element i lovgivningen netop at der skal inddrives et højere gebyr fordi der bliver nogle udgifter forbundet

stråler og jeg har bidt mærke i at danske regioner siger at de forventer at de skal betale mere

hvor de penge skal komme fra de skal komme her fra statskassen så det må jo være en implicit del

og det fortjener et område som det her hvor vi alle sammen skal have en årvågenhed med os

ved at nu henviser man bare til en enkelt lov som dækker alt det der er her inklusive det der er i direktivet fra eu og det er jo opgaver som skal implementeres i dansk lovgivning

at det er to lovforslag et eu direktiv plus et gammelt

til det her lovforslag

diskuterer her oppe fra talerstolen

overbestråling det viser sig ved

vi kan tåle som mennesker vi ved bare at

tager mere skade af det end voksne mennesker det er derfor man

ministeren tager højde for

vi har talt meget om det radioaktive affald fra risø og nu står vi altså med de her

så er det prisen man kigger på ikke

som sagt er det meget komplekst og der er mange sider af sagen vi ved ikke

jeg vil undersøge ellers er vi jo glade for at der kommer

radioaktive produkter mens den ikkeioniserende stråling kommer fra for eksempel mikrobølgeovne eller mobiltelefoner den naturlige stråling kommer fra jordskorpen fra radon og fra vores fødevarer noget stråling kan vi mennesker fint fornemme og mærke for eksempel lys mens der er anden stråling vi umiddelbart

tænk bare på de røntgenbilleder som vi kender fra lægen eller tandlægen

vi skal strålingsudfordringerne alvorligt og vi skal beskytte os bedst muligt men samtidig anerkende at stråling

redskab inden for blandt andet det medicinske forskningsmæssige og industrielle område det er afgørende at vi har tidssvarende lovgivning der beskytter den enkelte mod de alvorlige skader som for meget eller uhensigtsmæssig stråling kan forårsage uanset om man er patient eller man er ansat på en virksomhed

lovgivning på området

en ret stor udvikling på området siden gældende lovgivning blev til i nitten tredive og nitten tre og halvtreds

man gjorde i nitten tredive både videnskab og teknologi har jo rykket sig nu moderniserer vi og implementerer dele af det europæiske strålebeskyttelsesdirektiv jeg har noteret mig det positive høringssvar fra dansk tandplejerforening der blandt andet peger på vigtigheden af at man fortsat kan anvende røntgen i forbindelse med diagnosticering det udgangspunkt deler vi i venstre så længe røntgen vurderes at være den bedste løsning for patienten frem for andre løsningsmodeller et udgangspunkt der naturligvis kan ændre sig med tiden fordi den teknologiske udvikling hele tiden rykker sig og byder på nye behandlings og diagnostiske muligheder som patienten selvfølgelig skal have glæde af

os til at implementere strålebeskyttelsesdirektivets tre strålebeskyttelsesprincipper i dansk lovgivning inden den sjette februar to tusind og atten og det betyder jo at stråling skal være berettiget og optimeret doser til personer skal begrænses af fastsatte grænser og doserne må ikke overskrides nye krav kræver nye procedurer og det udfordrer sundhedsstyrelsen i forhold til den gældende gebyrstruktur som langtfra dækker de faktiske udgifter der er brug for en bedre balance mellem et udført tilsyn og de faktiske udgifter og så den reelle opkrævning vi er fra venstres side klar over

fremover vil det være strålekildens kompleksitet og risiko der afgør hvor meget der skal betales i gebyr kraftig stråling vil med det afsæt blive dyrere end strålekilder med lavere intensitet selv om det i udgangspunktet altid er brandærgerligt når noget bliver dyrere så giver det set fra vores stol god mening at gebyrerne følger udgifterne til den nye arbejdsbyrde for sundhedsstyrelsen der følger af det nye eu direktiv samtidig er det væsentligt at pointere at regioner og kommuner og relevante aktører der påvirkes af den nye gebyrstruktur så vidt jeg forstår vil blive hørt ved udmøntningen af gebyrstrukturen på bekendtgørelsesniveau

og det har så givet anledning til at man har gennemskrevet og moderniseret den lovgivning som vi allerede har på området på enkelte områder er der også tale om nogle små forbedringer og derfor kan vi godt fra enhedslistens side støtte det lovforslag der ligger

et enkelt spørgsmål til ministeren socialdemokratiets ordfører var også inde på det nemlig at lovforslaget her

i og med at man må forvente at der bliver flere gebyrer pålagt

det betyder at man skal gennemføre det her dut princip altså at staten på en eller anden måde skal

derfor har jeg et spørgsmål der vedrører hvor de penge kommer fra

det stod på den forhenværende finansministers skrivebord når man kom ind til ham hvor skal pengene komme fra det er

at samle eksisterende regler og beføjelser i én lov olie gas danmark har i deres høringssvar anført at danmark i størst muligt omfang skal undgå særregulering og tilordne sig fælles standarder om muligt og kvitterer for at dansk lovgivning nu på dette område

indrettet parallelt med andre landes regulering og eu direktivet lovforslaget giver således god mening i flere henseender og liberal alliance støtter lovforslaget jeg har undervejs i forløbet være meget opmærksom på gebyrstrukturer og administrative byrder og jeg kan se at flere private aktører og ligeledes danske regioner har kommenteret dette i deres høringssvar ifølge sundheds og ældreministeriet vil den ændrede gebyrstruktur indebære en opjustering af gebyrsatserne

med sundhedsstyrelsens strålebeskyttelsesarbejde tillagt de opgaver der følger af eu direktivet det indebærer en samlet gebyrstigning på seks

kroner årligt fra to tusind og atten og frem gebyrændringen er ifølge ministeriet en nødvendig forudsætning for at danmark kan leve op til direktivets krav til strålebeskyttelsesarbejdet og ministeriet skriver videre at de relevante aktører

af de nye gebyrsatser vil blive hørt i forbindelse med sundheds og ældreministeriets udmøntning

ligesom der vil blive gennemført en høring af regioner og kommuner i forhold til de økonomiske konsekvenser af lovforslaget desuden har man justeret lovforslagets specielle bemærkninger til § fire og tyve med en mere detaljeret beskrivelse af de forventede økonomiske konsekvenser af den foreslåede gebyrstruktur for henholdsvis offentlige og private betalere gebyrændringen er således ifølge ministeriet en nødvendighed og relevante

og at nogle udsættes mere for det end andre blandt andet dem der arbejder med medicinske undersøgelser eller

at vi implementerer det her strålebeskyttelsesdirektiv

derfor er vi også positive over for lovforslaget vi har også nogle spørgsmål som vi vil stille i udvalgsbehandlingen blandt andet om den her ændrede gebyrstruktur men

blot sige at vi er positive over for lovforslaget og stiller spørgsmål i

tusind og atten og det er så det vi gør med det her lovforslag med lovforslaget foreslås radioaktivitetsloven og røntgenloven ophævet og erstattet med én samlet lov

principper og rammer for beskyttelse mod ioniserende stråling i overensstemmelse med strålebeskyttelsesdirektivet og radikale venstre kan

en lovgivning på området jeg har noteret mig at fagfolk bakker op om lovforslaget

også stilles nogle kloge spørgsmål det handler både om sikkerhed men også om penge jeg har noteret mig

både for patienter borgere og ansatte og det er vigtigt for sf til gengæld udestår spørgsmålet om finansiering som andre også har sagt og jeg tænker at ministeren nok kan komme et svar det en lille smule nærmere enten i udvalgsbehandlingen eller i besvarelsen herfra

og strålingsudstyr medfører at vi er nødt til at få opdateret lovgivningen

er bred enighed om at vi skal styrke og fremtidssikre strålebeskyttelsen i danmark der er ingen tvivl om som det også er fremgået af nogle af ordførernes taler at der er tale om et meget teknisk

i høj grad forudsætter at man

dybere fagmæssigt får gravet sig ned i det ikke desto mindre

er målsætningen med lovforslaget jo egentlig ganske simpel nemlig at vi skal sikre at strålebeskyttelsen i danmark lever op til

vi fremtidssikrer området ved at samle alle de eksisterende regler

som et imponerende fremsyn at to love

som er henholdsvis syv og firs år og fire

har kunnet håndtere de udfordringer vi står

har ændret sig igennem de seneste mange årtier det er jo ikke et mål i sig selv at en lov får lov til at bestå i en menneskealder men jeg synes

at det understreger at vi på det her område

som også trænger til en modernisering og det er det vi gør med det lovforslag der ligger hvor vi ophæver eksisterende regelsæt men hvor vi jo så samtidig i vid udstrækning også viderefører gældende ret

derfor vil lovforslaget umiddelbart heller ikke have have nogen konsekvenser i forhold til beskyttelsesniveauet kun positivt set i forhold til opdatering og vi vil også sikre et fremadrettet og langsigtet fokus med de nye rammer der nu etableres i forhold til

at sundhedsstyrelsens stråleenheds redskaber

håndtere fremtidige strålekilder også de strålekilder som vi måske slet ikke kender til i dag

og dosisbegrænsning og de udgør sådan set i fællesskab en stærk ramme for indsatsen

i dansk og i international sammenhæng og vil sådan set også gøre det fremover og det handler jo i bund og grund om at sikre at stråling bliver brugt så nyttevirkningerne maksimeres og skadesvirkningerne minimeres

er sådan set

vi forsøger at videreføre med den fremtidssikring af lovgivningen som vi står med i dag og hvor vi jo for alvor også sikrer at den stråling som vi helt bevidst bruger i vores sundhedsvæsen hvad enten det er hos tandlægerne praktiserende speciallæger eller på sygehusene

bliver håndteret på en forsvarlig måde både over for borgerne men også over for de medarbejdere der påvirkes af strålingen

har udviklet sig betydeligt over de seneste år og det kræver

agtpågivenhed og det kræver også en

vi kigger på godkendelser og på tilsyn og i forhold til

vi lagt op til at det skal holdes inden for den ramme

ligesom det nogle af de her ting i vurderingen af hvad de reelle omkostninger vil være

det er rigtigt at der ligger en en ekstra udgift i forhold til at styrke beskyttelsesniveauet og og tilsynsniveauet på det her grundlæggende skal vi huske at der er behov for et øget tilsyn med stråleudstyr i sundhedsvæsenet

grundlæggende en positiv udvikling fordi

er et udtryk for at der er kommet mere udstyr på vores sygehuse og andre steder i vores sundhedsvæsen det er noget som vores patienter har gavn af fordi det afspejler

også udstyr tættere på hvor de bor og dermed også en mulighed for både en effektiv diagnostik og behandling og det er med til at redde menneskeliv hver dag i vores sundhedsvæsen

sikre en høj standard på det her område ikke mindst i lyset af den meget hurtige teknologiske udvikling på området og derfor er det også vigtigt at lave en samlet og tidssvarende og opdateret lovgivning

rustet til at håndtere den opgave i tiden fremover

sikkerhed for såvel borgere som medarbejdere der arbejder i nærheden af udstyr som som har

spørgsmål der er og håber på at vi kan afklare dem så vi også kan få sikret en opdatering af lovgivningen

nogle meget meget lave radioaktive forekomster

regelsæt skal selvsagt overholdes mærsk har

i det her tilfælde mærsk i forbindelse med deres olieproduktion

det er sundhedsstyrelsens vurdering at der ikke har været nogen sundhedsrisiko uagtet at mærsk har været for langsommelige til

her regler skal være med til at sikre at både barnet der punkterer i vejkanten og medarbejdere på esbjerg havn eller andre steder hvor der håndteres normaffald

påbuddet har været om at mærsk ikke har levet op til kravene

fået en række påbud jeg synes de har været for langsommelige til at overholde påbuddene sundhedsstyrelsens vurdering

at hvis det er opbevaret på en ordentlig måde er der ikke nogen sundhedsrisiko og det er jo

der netop bygger på at det er meget lavradioaktivt affald det

også det jeg har svaret spørgeren i spørgsmål to hundrede og fem hvor der også peges på at en flyvetur fra tokyo til københavn på cirka tolv timer

millisivert sådan for at få proportionerne med

hvad sundhedsstyrelsens vurdering af risikoen

handlinger der lægger hindringer i vejen for en tvangsudsendelse og her ønsker forslagsstillerne at

handlingerne skal kunne straffes efter en særskilt straffebestemmelse og hårdere end det der er tilfældet i dag regeringens holdning

er fuldstændig klar det er selvfølgelig fuldstændig uacceptabelt hvis politiets udsendelsesarbejde hindres på den her måde udsendelse er

et vigtigt område og det er selvsagt helt afgørende at der ikke lægges hindringer i vejen for tvangsudsendelse af udlændinge uden lovligt ophold i danmark regeringen deler således de synspunkter der ligger til grund for forslaget

gerne starte med at understrege at politiet allerede i dag via traditionelt politiarbejde gør meget for at undgå afbrydelser af tvangsudsendelser vi kan nok ikke helt undgå at tvangsudsendelser må afbrydes og politiet har oplyst at der i perioden marts

to tusind og sytten er gennemført to hundrede og ni og halvfjerds tvangsudsendelser mens otte og firs tvangsudsendelser blev aflyst der kan være flere grunde til at en tvangsudsendelse må afbrydes

det kan være umiddelbart inden udsendelsen skal skal gennemføres det kan også skyldes at den pågældende udlænding selv gør modstand på en sådan måde at tvangsudsendelsen bliver afbrudt men det kan herudover også skyldes at en anden person end

den der skal tvangsudsendes lykkes med at hindre en tvangsudsendelse

altså en anden person end den der skal udsendes har forsøgt at hindre et fly med en afvist asylansøger om bord i at lette med det formål at hindre politiet i at tvangsudsende den pågældende politiet skønner imidlertid at det inden for de seneste fem år er

at aktivister har købt billetter til det samme fly som den uledsagede udlænding

måske kunne have hindret en tvangsudsendelse så vi har altså med meget få sager at gøre jeg ser selvfølgelig helst at

tilbagevenden sker frivilligt men vi må erkende at nogle udlændinge nægter at samarbejde om deres tilbagevenden til deres hjemland og her bliver vi nødt til at skride til tvangsmæssige udsendelser det er naturligvis ikke ønskeligt at tredjepersoner forhindrer politiet i at udføre deres arbejde på udsendelsesområdet og jeg er fuldstændig enig med forslagsstillerne i at personer der uretmæssigt hindrer politiet i at udføre politiets arbejde selvfølgelig skal straffes

straffelovens § en hundrede og nitten stykke tre

lægge hindringer i vejen for politiets udførelse af deres tjeneste eller hverv denne bestemmelse omfatter også politiets arbejde med udsendelsesområdet og jeg har sammen med justitsministeren set på om der er et strafferetligt hul det er justitsministeriets vurdering

at bestemmelsen vil kunne anvendes hvis en person forhindrer politiet i at gennemføre gennemføre en tvangsudsendelse det vil gælde den flypassager der hindrer et fly med en udlænding der skal udsendes om bord i at lette omfattet

er også den person der for eksempel uddeler brochurer der opfordrer passagerer i et fly til at forhindre politiet i at tvangsudsende

den udlænding der er om bord på flyet og det vil kunne straffes som medvirken generelt gælder det således at den der ved tilskyndelse råd eller dåd medvirker til at forhindre politiet i at gennemføre en tvangsudsendelse af en afvist asylansøger kan straffes efter straffelovens §

de pågældende personer handlede

at forhindre politiet i at tvangsudsende den pågældende

udlænding men grundlæggende

mener regeringen at de handlinger som dansk folkeparti ønsker at kunne straffe allerede kan straffes regeringen har overvejet om man alligevel kunne indføre en særskilt straffebestemmelse med det formål at skærpe straffen det er jo også noget af det som dansk folkeparti lægger op til i det her forslag og dansk folkeparti peger selv på en minimumsstraf på fem år

det er en meget høj straf vi er

indføre minimumsstraffe og jeg kan derfor ikke imødekomme dansk folkeparti på lige præcis det her punkt

behovet for strafskærpelse på

området vi må konstatere at

der ikke har været rejst nogen sager mod personer der har hindret en tvangsudsendelse og det skyldes nok at politiets hovedfokus er på at kontrollere den

gribe ind over for passagerer der forsøger at hindre udsendelsen

utrolig vanskelig situation med med et fly der

blive tilspidset men det er ikke rimeligt at tvangsudsendelser kan afbrydes uden at det har nogen konsekvenser og her må vi naturligvis gøre alt hvad vi kan for i videst muligt omfang rent faktisk

strafforfølge i de her sager det vil også sende et klart signal til dem der fristes til at forsøge at afbryde politiets arbejde på det her område jeg har derfor drøftet sagen sagen med justitsministeren og vi er blevet enige om at han vil bede politiet og anklagemyndigheden om at være særlig opmærksom på tilfælde hvor politiets udsendelsesarbejde strafbart hindres på den måde

kan vi fremover sikre at personer der hindrer politiets udsendelsesarbejde rent faktisk også bliver straffet jeg har endvidere på baggrund af dansk folkepartis beslutningsforslag overvejet om der også er andet vi kan gøre en person der forstyrrer politiets arbejde vil ikke blot hindre tvangsudsendelsen men vil også ofte kunne forsinke flyets afgang og det vil være ganske dyrt

der kan gøres et erstatningskrav gældende over for de personer der lægger hindringer i vejen for en tvangsudsendelse et stort erstatningskrav vil nok også virke ganske afskrækkende på mange

har oplyst at hvis flyselskabet lider et økonomisk tab fordi flyafgangen forhindres eller forsinkes

vil flyselskabet efter omstændighederne kunne kræve erstatning af den passager

mod vedkommende

om rent faktisk at få gennemført udsendelserne også selv om der er nogle der forsøger at hindre politiet i at udføre deres arbejde

derfor bedt mine embedsmænd om at overveje om vi kan gøre noget for tilrettelæggelsen af tvangsudsendelser

forstyrrelser i i disse

i højere grad undgås der vil derfor i mit ministerium nu blive nedsat en arbejdsgruppe

der skal kigge nærmere på det her spørgsmål jeg ved at politiet gør en stor indsats men der er nok også grund til

ryste posen en ekstra gang og det kan for eksempel overvejes om der er behov for en endnu tættere kontakt med

flyselskaber så for kort at opsummere

at regeringen til fulde forslagsstillernes ønske om at personer der lægger hindringer i vejen for tvangsudsendelser

skal straffes men det er allerede i dag

i høj grad muligt regeringen kan derfor ikke støtte beslutningsforslaget om at indføre en særlig straffebestemmelse

men vi vil gøre noget andet vi vil sikre at politiet og anklagemyndigheden i videst muligt omfang strafforfølger de personer der uretmæssigt lægger hindringer i vejen for tvangsudsendelser

domme på det her område og vi vil også overveje om der kan gøres noget så vi tilrettelægger tvangsudsendelserne således

kan få udsendt de udlændinge der ikke selv

blive enige om at ministeren i den nærmeste fremtid det behøver

lidt tid så politiet kan nå at følge op på det som

ministeren og justitsministeren har rettet henvendelse til anklagemyndigheden og politiet om

vil vende tilbage så vi kan se om der så faktisk også er sket noget og om man har rejst sager imod nogle af de personer som en gang imellem forsøger at forhindre tvangsudsendelse af afviste asylansøgere

i både befolkningen og folketinget en stram udlændingepolitik hvis integrationen skal lykkes er det afgørende at danmark ikke tager imod flere fremmede end vi kan håndtere det betyder at asylansøgere skal opfylde en række krav for at få asyl det er vigtigt at asyl og beskyttelse alene tilkendes hvis der reelt er tale om en flygtning det betyder også at når en

skal den afviste ansøger retur til sit hjemland da den pågældende efter endt sagsbehandling ikke har lovligt ophold i danmark det er vigtigt for retssikkerheden at man kommer tilbage efter endt behandling hvis man ikke længere har lovligt ophold det er også vigtigt at personen kommer tilbage

ellers vil optage og lægge beslag på ressourcer som skal bruges på mennesker med en ret til beskyttelse fordi vi i danmark lægger vægt på at hjemsende mennesker der har fået afvist deres asylansøgning er det fra tid til anden nødvendigt at hjemsende mennesker der ikke ønsker at forlade danmark tvangshjemsendelser er ulykkelige for alle involverede men ikke desto mindre nødvendige derfor skal de selvfølgelig gennemføres som alle andre myndighedsbeslutninger der hviler på et demokratisk

og også en demokratisk beslutning som man har lov til at være uenig i ytringsfriheden sikrer at man har lov til at protestere over beslutninger og forhold som man er imod det gælder også tvangshjemsendelser den ret skal vi i et demokrati stå vagt om uanset om vi er enige eller uenige i de holdninger

ligger bag protesten imod en eventuel tvangshjemsendelse men det afgørende er

står vagt om at tvangshjemsendelse kan og skal gennemføres hvis en afvist asylansøger ikke frivilligt vil forlade danmark og vi hæfter os ved at straffeloven allerede straffer den

der forsøger at forhindre en tvangshjemsendelse og samtidig overtræder

de tiltag der er ridset op hvis regeringen eller politiet mener

og altså kriminalisere handlinger der har til hensigt at forhindre tvangshjemsendelser med handlinger som i dag

at overtrædelser af de foreslåede regler skal medføre minimum

fem års fængsel en sådan bestemmelse ville betyde minimum fem års fængsel til personer der eksempelvis uddeler pjecer med budskabet om at forhindre et fly i at lette det virker umiddelbart ikke hensigtsmæssigt eller proportionalt med de bemærkninger kan jeg meddele at socialdemokratiet ikke kan støtte forslaget selv om vi deler mange af de synspunkter der ligger bag ønsket

om socialdemokratiet har en selvstændig holdning til det her spørgsmål mener socialdemokratiet at der er behov for at gøre mere eller vil man afvente hvad regeringen gør eller hvad politiet gør på et eller andet tidspunkt

at der er behov for at gøre mere på det her område så kan man vælge vælge den ene model eller den anden model når det for eksempel

set ikke er nogen der er blevet straffet for at have forsøgt at forhindre en tvangsudsendelse mener

op her at politiet efterspørger det og derfor vil vi gerne afvente at

politiet kommer med en melding eventuelt via drøftelser med regeringen før vi forholder os til hvilke initiativer man eventuelt vil kunne

eller vil man bare vente på at politiet måske måske ikke kommer med en udmelding

konsekvenser hvis man forhindrer tvangsudsendelse af udlændinge

enige om at udsendelsen skal foregå så effektivt som overhovedet muligt eftersom der er tale om udlændinge hvor det er blevet bestemt at de ikke har ret til at være her i danmark men når det er sagt mener vi at problemets kerne ligger et andet sted end den retning som beslutningsforslaget

er der ifølge justitsministeriet allerede en række straffebestemmelser afhængigt af omstændighederne som i forvejen kan tages i brug i sager om tvangsudsendelse af udlændinge hvor folk forsøger at forhindre det

desuden være strafbart hvis personer på andre måder end ved vold eller trusler om vold lægger forhindringer i vejen for politiets udførelse af deres tjeneste eller hverv og det straffes så med bøde eller fængsel

bestemmelser der giver muligheden for at slå meget meget hårdt ned på personer der forhindrer myndighederne i at at udføre deres arbejde derudover kommer ministeriet jo også med en række andre eksempler der handler om vold trusler eller hån mod betjente og ministeriet slutter så af med at konstatere at det er en alvorlig sag at hindre en offentlig myndighed

således også en række straffebestemmelser som afhængigt af de konkrete omstændigheder vil kunne bringes i anvendelse i forhold til personer der søger at lægge hindringer i vejen for en udsendelse jeg synes således at svaret fra justitsministeriet viser at problemet på dette område nok nærmere drejer sig om en håndhævelse af den eksisterende lov det var også det som ministeren var inde på i

jeg er sikker på at

også på det her område men det kan jo være at der er brug for en ekstra overvejelse i forhold til at se hvad man ellers kan gøre fra politiets side

jo kan så forstå og jeg glæder mig også over det at ministeren af samme årsag gerne vil nedsætte en

arbejdsgruppe for at se nærmere på præcis det spørgsmål hvad er det vi kan gøre for at håndhæve den eksisterende lov som ikke allerede bliver taget i brug derudover ved jeg at udlændinge og integrationsministeriet og justitsministeriet har og er i tæt kontakt angående mulige løsninger

og jeg vil også gerne sige tak til forslagsstillerne for at belyse det her problem for det er jo nogle gange det der skal til når det er sagt

kan venstre ikke støtte det konkrete beslutningsforslag fordi det som sagt

til beslutningsforslaget henviser forslagsstillerne til et svar fra justitsministeriet fra august i år af det svar fremgår det at man naturligvis allerede i dag kan straffes for at lægge politiet hindringer i vejen hvis man for eksempel råber for at forhindre en tvangsudsendelse kan man få en bøde efter ordensbekendtgørelsen hvis man råber hån eller skældsord mod politiet

efter straffelovens § en hundrede og en og tyve hvor strafferammen går op til en års fængsel

langt som til at true eller begå vold mod politiet

vi helt oppe i en anden strafferamme så kan der blive tale om en dom efter straffelovens § en hundrede og nitten hvor straffen kan gå helt op til otte års fængsel der er som det fremgår

af svaret fra justitsministeriet altså allerede mulighed i dag i loven for at

hindringer i vejen selvfølgelig skal politiet uhindret kunne foretage sit arbejde og samtidig skal det naturligvis være sådan i et demokratisk samfund med ytringsfrihed at man skal kunne stå fredeligt med et banner foran for eksempel en terminalsbygning i en lufthavn eller uddele løbesedler og gøre opmærksom på at man er uenig

konkret konkret beslutning om en

tvangsudsendelse som sagt vi lever heldigvis i et demokrati med

man må ikke opfordre til ulovligheder det er noget af det som forslagsstillerne også lægger vægt på i deres beslutningsforslag men

er det jo allerede i dag det er der taget højde for i straffeloven hvis man står uden for en lufthavnsbygning og tilskynder eller råder andre til at lægge politiet hindringer i vejen kan man altså også straffes det er straffelovens § treogtyvende som sagt lovgivningen er klar det er i forvejen ulovligt at lægge politiet hindringer i vejen vi stemmer imod

at en række af de handlinger som ønskes selvstændigt kriminaliseret i forvejen er kriminelle

eksempel være at forstyrre den offentlige orden vold trusler hån og skældsord omvendt nævnes det at det ikke er kriminelt at forhindre et fly i at lette eller at opfordre andre til at gøre det i liberal alliance mener vi selvfølgelig at det skal have en konsekvens hvis man forhindrer politiet i at gøre sit arbejde men de straffe som lægges op til i forslaget her er i den lidt vilde ende der nævnes en minimumsstraf på fem år og op til ti år i mere organiserede tilfælde

hårdere end vi gør ved langt de fleste grove voldsforbrydelser

det er en vigtig afvejning i et retssamfund at der er en fornuftig proportionalitet mellem forbrydelse og straf det giver i vores optik ikke mening

skulle sætte folk i fængsel i årevis

brochurer ud desuden

meget hårdere hvis den foregår i sammenhæng med tvangsudsendelser end hvis den foregår i andre situationer råber man skældsord efter en betjent vil det som regel give en bødestraf samme skældsord vil med det her forslags gennemførelse give fem års fængsel hvis betjenten er i gang med en tvangsudsendelse det synes vi

set problemet i at putte en hel masse forskelligartede handlinger i samme kasse og straffe dem ens liberal alliance kan ikke støtte

det strafbart at forhindre en tvangsudsendelse af en udlænding det begrunder man med at den nugældende straffelovgivning ikke er tilstrækkelig ud over det

lægger man op til en minimumsstraf på fem års ubetinget fængsel og helt op til ti år

sige at alternativet ikke kan bakke op om

det kan vi ikke fordi vi mener at en sådan bestemmelse vil være for vidtrækkende i forhold til grundlæggende demokratiske rettigheder og fordi vi finder det unødvendigt grunden til at vi finder det unødvendigt er er som flere andre ordførere allerede har været inde på

allerede i dag er en lang række bestemmelser i både straffeloven og ordensbekendtgørelsen som gør det strafbart at forhindre myndighedernes arbejde eller opfordre til vold eller forbrydelser det gælder ordensbekendtgørelsens § tre og straffelovens § en hundrede og nitten en hundrede og en og tyve en hundrede og seks og tredive to hundrede og seks og tres og to hundrede og

det der blandt andet står i § en hundrede og nitten stykke tre

politiet hindringer i vejen for udførelsen af deres tjeneste eller hverv

med bøde eller fængsel indtil en år og seks måneder eller

den som med hån skældsord eller anden fornærmet tiltale overfalder nogle af de i §

altså for eksempel politiet under udførelsen af tjeneste eller hverv eller i anledning af samme så straffes man med bøde eller fængsel indtil i

der er altså en lang række bestemmelser der i forvejen kriminaliserer det her

skal det selvfølgelig ske inden for lovens rammer jeg synes samtidig det er vigtigt at understrege her fra talerstolen at det at protestere det at demonstrere vi kan også kalde det

er en grundlæggende demokratisk rettighed og det er ikke

sig selv skal kriminalisere fordi det

en indskrænkning af det enkelte menneskes ret det gælder både i forhold til vores grundlov og i forhold til menneskerettighederne i forslaget fra dansk folkeparti

og nu citerer jeg at det skal være strafbart at uddele brochurer der opfordrer medpassagerer til at forhindre flyets afgang eller på anden vis at forsøge at forhindre en konkret tvangsudsendelse af en udlænding gennem opfordringer eller handlinger og der er det jo sådan at hvis sådan en brochure eller opfordring ikke opfordrer til vold eller overtrædelse af straffeloven så er den jo ikke ulovlig i sig selv men en udøvelse af den enkeltes ret til at ytre sig

meget svært ved at se i hvilke tilfælde den foreslåede straffebestemmelse skal og kan bruges som ikke allerede i dag er strafbare og i hvert fald synes jeg ikke at vi skal gå videre ad den vej i forhold til at hindre folk i demokratisk at udtrykke sig og ytre sig og

i forvejen så skal det selvfølgelig straffes

der er forskel på de her sager og andre sager hvor man udøver ulovlig aktivisme kan man så sige jeg synes vi skal holde fast i at vi har en grundlæggende ret her i landet til både at ytre os og forsamle os og så videre

en del paragraffer allerede i dag der sikrer at man selvfølgelig ikke skal forhindre politiet i

ønsker med forslaget at der indføres en

der gør det strafbart at forhindre tvangsudsendelse af en udlænding straffebestemmelsen skal give hjemmel til at straffe personer der konkret forsøger at forhindre politiet i at gennemføre en tvangsudsendelse

allerede i dag er det sådan at man ikke må forhindre politiets arbejde

man må ikke komme i vejen for politiet eller være voldsom over for politiet på nogen måde uanset om det så handler om

tvangsudsendelse eller noget andet det er allerede ulovligt

yderligere som dansk folkeparti mener med ordet

forhindre er det nu en særlig paragraf der skal

mennesker der demonstrerer i lufthavne eller mennesker der ytrer modstand mod den eksisterende lovgivning er det folk der samler ind til advokatbistand er det folk der hjælper folk med at klage over en afgørelse er det folk der i det hele taget hjælper en udvist det fremgår overhovedet ikke af beslutningsforslaget men altså hvis det handler om at forhindre politiet

i orden at hjælpe andre mennesker med at afprøve deres rettigheder det er endda et kendetegn ved en retsstat at alle har rettigheder uanset hvem

og synes at det mest er symbolik det er allerede kriminelt at forhindre politiet i at udføre deres arbejde og derfor kan vi ikke støtte beslutningsforslaget

kommer der jo så også forslag som som det her

også andre har påpeget ikke har nogen reel betydning fordi de ting som forslaget

ikke særlig stor praktisk betydning

dansk folkeparti classic forslag som vi ikke ønsker at støtte så vi siger nej til

til at opholde sig i danmark skal hjemsendes derfor skal vi sikre at politiet har de bedst mulige rammer for at gennemføre hjemsendelser der er meget der kan stå i vejen for hjemsendelser det kan være mangel på samarbejde med den der skal hjemsendes eller mangel på samarbejde med det land der skal

tage imod vedkommende regeringen skal og vil fortsat arbejde på at

med så mange lande som muligt

ansat et par udsendelsesambassadører som er i fuld gang med

aftaler med flere lande om at få dem til at tage imod deres egne borgere der ikke har lov til at være her desværre har vi også set eksempler på at en tredjepart kan finde på at blande sig i udsendelsen i sommer kunne man eksempelvis læse et interview i politiken med en aktivist som mener

i orden at forsøge at bremse en hjemsendelse og dermed bremse politiets arbejde man opfordrede i en konkret sag det pågældende flys passagerer til at modsætte sig afgangen ved at nægte at tage sele lignende det endte med at hjemsendelsen måtte afbrydes det kan vi ikke acceptere dansk folkepartis beslutningsforslag foreslår at indføre en særskilt strafferetsbestemmelse rettet mod personer der specifikt hindrer en tvangsudsendelse at hindre en tvangsudsendelse er i sig selv en hindring af politiets arbejde det er allerede ulovligt

følger af straffelovens § en hundrede og nitten hvis forbrydelsen allerede er dækket af straffeloven kan det betyde at bestemmelsen ikke bliver brugt tilstrækkeligt i disse tilfælde der skal derfor lyde en opfordring til regeringen om at gøre politiet og anklagemyndigheden opmærksom på den problemstilling så disse aktivister fremover vil blive retsforfulgt da forbrydelsen allerede er dækket af bestemmelsen om hindring af politiets arbejde mener vi ikke at man bør lovgive yderligere om det

var inde på nogle af de tilfælde der har været og sagde også at der ikke har været rejst

sigtelse imod nogen af de personer som har forsøgt at forhindre udsendelse og det er jo

grundene til at vi er kommet med dette beslutningsforslag som har til formål at sikre at danmark effektivt kan tvangsudsende udlændinge der er udvist af danmark eller som har fået afslag på asyl det fremgår af et svar fra justitsministeren at der ikke findes en særskilt straffebestemmelse som gør det strafbart at forhindre tvangsudsendelse af en udlænding

opfattelse er mulighederne for at straffe personer som

utilstrækkelige vi mener derfor der bør indføres en klar hjemmel til at straffe personer som gennem handlinger eller opfordringer konkret forsøger at forhindre politiet i at gennemføre en tvangsudsendelse at en udlænding

at overtræde en sådan ny bestemmelse bør desuden have en betydelig afskrækkende virkning med dette beslutningsforslag pålægges regeringen således inden udgangen af indeværende folketingsår at fremsætte et lovforslag som netop indfører en særskilt straffebestemmelse i lovgivningen det bør være klart og

med en afvist asylansøger om bord i at lette og det bør ligeledes være strafbart at uddele brochurer der opfordrer medpassagerer til at forhindre flyets afgang eller på anden vis

forsøge at forhindre en konkret tvangsudsendelse af en udlænding gennem opfordringer eller handlinger det er jo det som forslaget

men der er må jeg forstå ikke andre partier som ønsker at bakke op om dansk folkepartis forslag og det er jeg naturligvis ærgerlig over dog må jeg forstå på ministeren at regeringen vil stramme op på den nuværende praksis så flere vil blive straffet justitsministeriet har

bedt politiet om at prioritere indsatsen mod personer som forhindrer tvangsudsendelser og det har justitsministeren så gjort i forlængelse af dansk folkepartis beslutningsforslag

at regeringen har bedt politiet og anklagemyndigheden om at sikre at arbejdet med at strafforfølge personer der forhindrer tvangsudsendelse

bliver sat på dagsordenen og at det bliver prioriteret af

side naturligvis vende tilbage til for det er stærkt problematisk at

man forhindrer myndighederne i at udføre deres arbejde når et flertal herinde i folketinget har vedtaget at det skal have en konsekvens når man får afslag på asyl man skal sendes ud med tvang når det muligt så holder det ikke at der er individer og grupper i det danske samfund som forsøger at forhindre politiet i at udføre deres arbejde jeg vil gerne kvittere for at integrationsministeren siger at hun vil vende tilbage til folketinget med en status på hvordan det går med det her arbejde og det vender vi som sagt tilbage til fra dansk

opfattelse at lovforslaget indeholder en række fornuftige tiltag vi deler for eksempel ambitionen om at iværksætte initiativerne der vedrører grænsehandel og afgiftssanering det må generelt være en målsætning løbende at tilpasse afgiftssatserne så de både mindsker grænsehandel men også sikrer en gennemtænkt afgiftsbelastning der eksempelvis tager højde for faktorer som sundhed og miljø lovforslaget som alle

indeholder fem konkrete elementer annullering af planlagt indeksering af afgifter

tusind og atten og efterfølgende afskaffelse heraf

tusind og tyve afskaffelse af afgiften på te afskaffelse af tillægsafgifterne på alkoholsodavand

støtter udvidelsen af forskerskatteordningen den ser vi som et godt bidrag til at dansk erhvervsliv og danske forskningsinstitutioner kan tiltrække og fastholde højt kvalificerede nøglemedarbejdere i en årrække på nogle skattemæssige vilkår der tager højde for at de pågældende medarbejdere er i danmark midlertidigt

fornuftigt at afskaffe afgifterne på te og nødder det er gamle importafgifter som nu påvirker grænsehandel administrative byrder

og konkurrencesituationen for producerende erhverv og som vi politisk har været enige i kunne sænkes eller

mere skeptiske i forhold til afgiftslempelserne på slik og alkoholsodavand

jo hele tiden en balancegang imellem hensynet til sundhed og hensynet til at sikre dansk handel og dermed danske arbejdspladser

opfordrer vi altså også til at området følges ganske nøje det væsentlige er det samlede forbrug

til danmark uden at det samlede forbrug af sundhedsskadelige produkter øges

skadet sundheden men bare flyttet omsætningen til danmark men hvis der i stedet sker det at unges alkoholdebut fremrykkes eller at unges alkoholforbrug generelt stiger som konsekvens af afgiftslempelserne

med det foreslåede her i lovforslaget

område vi som folketing og i skatteudvalget må holde øje med sundhedsudvalget bør selvsagt også være opmærksomme på udviklingen hidtil har det også været sådan at en del af uddannelsen af alkoholbehandlere har været finansieret med midler fra afgiften presseomtalen af sagen tyder på at der er fundet en anden finansiering men det er altså også en problemstilling vi kommer til at holde øje med i behandlingen af det her lovforslag vi skal flytte grænsehandel hjem til danmark med lovforslaget og ikke svække alkoholbehandling en del af finansieringen af afgiftslettelserne er udmærket for den ændrede rente vedrørende for meget indbetalt skat og besparelserne på offentlig erhvervsfremme

vi til gengæld skeptiske over for besparelsen på den aktive beskæftigelsesindsats det risikerer at gå ud over de ledige der har brug for uddannelse eller vil have gavn af aktivering

og ikke gennemført den investeringsordning i iværksættervirksomheder der reelt er en lettelse til en lille gruppe velhavende danskere på den måde kunne man have råd til de fornuftige afgiftsnedsættelser der er i forslaget her og afgiftssaneringen i øvrigt ændringer der vil give en bedre konkurrenceevne i nogle erhverv og altså mindske grænsehandel og give mere omsætning i danske butikker med de bemærkninger

at være en del af en aftale som har flere fokusområder

der er en sænkelse af elvarmeafgiften vi gør noget for at nedbringe grænsehandelen og der er en sanering af

det som er indeholdt i det her lovforslag det første jeg vil

halveret i to tusind og atten og senere fjernet i

tilbage fra nitten to og tyve hvor der er otte forskellige satser hvilket gør at den

ret svær at administrere men det er også lidt underligt hvorfor vi

vi nu får den først halveret og senere fjernet et andet element i lovforslaget er en annullering af nogle indekseringer på blandt andet chokolade vin

høje i forhold til vores nabolande og derfor synes vi det er positivt at vi nu

har været massiv grænsehandel og illegal handel det er sådan at cirka halvdelen af det forbrug af

hentes syd for grænsen hvilket jo er helt ekstremt

omsætning som lige så godt kunne være lagt i

flytter så meget handel tilbage til danske butikker vi synes

varer for at danskerne så kører sydpå med deres trailer for at

den op og køre den anden vej igen der er det mere logisk at man bruger pengene i de lokale butikker

er en balancegang og at der kan være en bekymring omkring de sundhedsmæssige effekter men

der er jeg nok ikke så bekymret i hvert fald ikke ud fra de svar vi har fået fra ministeriet som siger at

ret mange der drikker så meget og man endelig drikker så meget

så jeg er ikke så bekymret for det

adfærdsregulere på andre måder som jo kan være markedsføring

gøre nogle tiltag for at de unge mennesker har et andet forbrug af alkohol

afskaffelsen af afgiften på på te som jo også er

saneringsrapporten og så vidt jeg ved er vi det eneste land i eu der

fjernet den så er der en ting i lovforslaget som vi er mindre begejstrede det er udvidelsen af

med når man laver nogle aftaler men det handler jo om at man fremadrettet må blive to år mere på ordningen

i skat mens man er det hvilket gør at den samlede ændring bliver provenuneutral det har så gjort at vi kan leve med det

synes vi det er et rigtig godt lovforslag der hovedsagelig gør noget ved grænsehandelen men også sanerer nogle af de afgifter som vi ikke synes der giver så meget mening

at det var af hensyn til de unge og at det var af hensyn til folkesundheden fordi det var et problem så enten tog man fejl dengang

hvad mener ordføreren ordføreren sagde jo at det var ligegyldigt

dengang når man så tager bestik af virkeligheden

og en saneringsrapport som kom her for nylig

godt redskab at adfærdsregulere med det

gå ud og drikke voldsomt meget mere og rende stive rundt i gaderne hver dag

effekt man gerne

sammenlignet med andre europæiske lande

og specielt alkoholsodavand

afgiftspolitikken alene der skal være det afgørende

punktafgifterne en af de afgifter vi hele tiden har

der findes otte forskellige satser for nødder og som de tidligere

er nødder faktisk sundt at spise og et godt alternativ til mange andre ting

teafgiften der er provenuet utrolig lille i forhold til hvor mange der skal administrere den der findes to forskellige teafgifter og det er fuldstændig korrekt som min kollega herre dennis flydtkjær sagde

foreslået at afskaffe med aftalen

de elementer der er aftalen vi lavede i erhvervs og iværksætterpakken

den tolvte november to tusind og sytten af regeringen dansk folkeparti

en række initiativer vedrørende grænsehandel og afgiftssanering samt udvidelse af forskerskatteordningen det som man helt konkret kan sige er at vi

nævnt flere gange annullerer indekseringen af chokoladeafgiften

vi kan se at

formindske poserne hver gang vi laver en indeksering af afgiften og det er ret bureaukratisk det betyder rent faktisk at man skal kassere alle de poser man allerede har fordi folk

noget der gør det meget vanskeligt at konkurrere med med de produkter man kan købe som er magen til syd for grænsen og det lægger pres på at man kan fastholde en produktion i danmark så det tror jeg sådan set på har en rigtig positiv effekt

allerede har nævnt og så laver vi en halvering af

tillægsafgiften på alkoholsodavand og så synes vi også

samtidig med at bruttoskatten så forhøjes fra seks og

til syv og tyve procent

i længere tid kan fastholde nogle af de højt kvalificerede medarbejdere som man får til danmark

er ingen tvivl om at vi har en stor efterspørgsel på arbejdskraft for det går godt i danmark men vi har også brug for arbejdskraften så grundlæggende mener vi

er et rigtig godt lovforslag som udmønter nogle af de rigtig positive ting som

igennem sammen med både dansk folkeparti og de radikale og som er med til at sikre os at vi får et mere gennemsigtigt

tjener jo flere formål det kan være godt med afgifter fordi vi ønsker en specifik adfærd som afgifter kan påvirke for eksempel i forhold til miljøbelastninger som vi ønsker færre af usunde fødevarer eller lignende det kan også være fordi vi ønsker at skaffe penge til andre gode ting for eksempel velfærd her kan afgifter være en god idé for eksempel kan grønne afgifter bruges til at finansiere omstilling til vedvarende energi i nogle tilfælde må man konstatere at vi har at gøre med afgifter som hverken lever op til det første eller det andet krav det er der

helt klart eksempler på hvis vi tager for eksempel teafgiften som fjernes

det faktisk god mening at fjerne den fordi te

og det indbringer i omegnen omegnen af ti million

der kan finansiere andre gode ting så her skal der ikke lyde et ondt ord fra enhedslisten også i forhold til de administrative

byrder der er i forhold til at administrere afgiften

indeholder det her lovforslag også lempelser som klart er i modstrid med

de to principper som jeg nævnte i starten som kan retfærdiggøre afgifterne

det tydeligvis ikke for pengenes skyld man skal gøre det det giver ganske få penge i statskassen men her er der så et adfærdsmæssigt spørgsmål som afgiften forsøger at håndtere vi vil gerne have at unge mennesker skruer ned

alkoholforbrug hos unge mennesker

som jo nærmest smager som en fanta og derfor er den jo særlig problematisk fordi den helt åbenlyst har helt unge mennesker som sin målgruppe derfor er det også en rigtig dårlig idé at fjerne tillægsafgiften på alkoholsodavand det skal ikke gøres billigere for vi ønsker ikke at de helt unge skal have bedre råd til at drikke sig fulde alkoholsodavand

er lettere at få ned for den utrænede gane sammenlignet med øl vin og hårdere spiritus så er der en række varer

indekseringen bliver droppet for eksempel i forhold til chokolade og vin og det betyder jo en de facto billiggørelse da afgifterne ikke indekseres med den løbende prisudvikling det må alt andet lige føre til et merforbrug af varer som har sundhedsmæssige konsekvenser derudover

million kroner og her kommer man altså i konflikt

adfærden men altså også at afgifterne faktisk

et væsentligt beløb som statskassen nu mister i en tid hvor der bliver skåret ned på overførselsindkomsterne kan man altså sagtens finde to hundrede million kroner her til at droppe en indeksering af en række afgifter det synes vi fra enhedslistens side er en skæv prioritering

vi heller ikke støtte lovforslaget i forhold til forskerskatteordningen

vores grundlæggende modstand mod forskerskatteordningen

bare sige at det havde været nemmere for os at spise det her lovforslag hvis man havde finansieret lempelser på visse afgifter ved at øge dem andre steder der er således afgifter som man sagtens kunne kigge på for eksempel på hormonforstyrrende stoffer pesticider

det her forslag ikke at det ville få os til at juble over indekseringen af en række afgifter men det havde dog gjort det bedre det kunne have været en god løsning det er ikke den vej regeringen ønsker at gå det er ikke den aftale der er lavet

ftalater og pvc hvilket jo er dybt bekymrende ud fra et miljøperspektiv vi har altså at gøre med endnu en skattelettelse i en efterhånden endeløs række af skattelettelser som også vil gå ud over miljøet som vil gå ud over sundheden og unges alkoholvaner og det er derfor et lovforslag som enhedslisten siger nej tak til

ikke godt se at det er lidt underligt

så er det måske heller ikke lige den bedste måde at adfærdsregulere på så det kan give god mening at man

men den her tillægsafgift er måske bare

bør de også være dyrere det skal være mindre attraktivt at

som i særdeleshed kan kan tiltrække unge i en situation hvor vi har et meget meget meget højt alkoholforbrug blandt unge mennesker det

forkerte vej at gå i forhold til

at for det første er grænsehandelen jo jo faldende det er den ene ting den anden ting er

af en sodavands pris eller eller afgiftens

er i tyskland det som i virkeligheden gør forskellen er

der trækker forskelle i priser mellem danmark og tyskland så i det hele taget at gøre hele diskussionen om selve afgiften til det afgørende

en del af prisforskellen som gør at man kører ned og handler syd for grænsen

som medfører at over halvdelen af danskernes forbrug købes syd for grænsen jeg synes jo det er specielt underligt at hvis man selv blander sin captain morgan og cola er

eller tredobbelt op på alkohol hvilket er langt mere sundhedsskadeligt

det er der den væsentligste del af prisforskellen ligger så argumentet om

at afgifterne her har en enorm betydning mener

hvorfor skal vi så

ved at gøre det billigere og mere attraktivt at vælge

mig børnevenlige alkohol hvis man må være så uforskammet at kalde det

alkohol mere attraktivt for unge mennesker oven i købet situation hvor vi faktisk har en positiv udvikling hvor der bliver drukket

selv om man vil stemme

som vi i liberal alliance er meget meget glade for

er jo tale om at man her annullerer nogle af socialdemokratiets planlagte afgiftsstigninger på chokolade vin sukkervarer

at man afskaffer den tudetossede nøddeafgift som mange politikere

har sagt de gerne vil afskaffe når de har fået stukket en mikrofon op i i ansigtet jeg tror at næsten alle har sagt at det vil de gerne men nu er der faktisk en regering som afskaffer den vi får afskaffet emballageafgiften på øl og sodavand vi afskaffer tillægsafgiften på alkoholsodavand

og så forlænger vi også forskerskatteordningen fra fem år syv år ikke bare er det her rigtig rigtig gode afgiftsnedsættelser men finansieringen

for for beskæftigelsesindsatsen så pengene

bliver brugt smartere det er rigtig rigtig fornuftigt sådan at vi skaber et incitament til at jobcentrene

iværksætter de initiativer og aktiviteter som rent faktisk virker i stedet for bare at se på hvordan man får den højeste refusion

erhvervsstøtten det synes vi er rigtig fornuftigt erhvervslivet skal ikke have statsstøtte der skal tværtimod lavere skatter og afgifter til alt i alt

omkring godt fem hundrede million kroner færre

rigtig rigtig godt lovforslag som vi

kalde det der også er på området men i forhold

bare høre om herre joachim b olsen ikke

kvalificeret arbejdskraft nej folk vil gerne komme hertil fordi vi har så godt et velfærdssystem men det hjælper nok også at vi har en særordning der gør at man kun betaler syv og tyve procent i skat så noget betyder skat dog det er der da en anerkendelse af på på venstrefløjen det er

vi synes i la bestemt at man burde afskaffe den her forskerskatteordning men det er jo så under forudsætning af at vi får et mere rationelt og konkurrencedygtigt skattesystem

jo kaldt det social dumping altså der var nogle udlændinge som skulle have nogle skattefordele her i danmark

danskere så ikke får

irrationelt skattesystem og alt for høje skatter i danmark og så er det her jo sådan en pragmatisk løsning for

udlændinge til danmark og vi ved jo at de er

med til at skabe vækst og velstand og også generere

lønningerne er høje og det er de også her du skal trods alt op at tjene over femogtredstusind

tilgang til forskerskatteordningen mener ordføreren så ikke at den altså i det mindste

sportsstjerner og alt muligt andet

i at sige at det kun er nogle der står med en hvid kittel på hvis kompetencer er vigtige fordi det føles sådan lidt godt

kvalificeret fodboldspiller er

det er også erhvervsvirksomheder

fleste danskere tænker at vi kalder det

selvfølgelig at spille fodbold ikke meget med at være forsker men det handler om kvalificeret arbejdskraft

for bestemte mennesker men det rigtige svar er selvfølgelig at sætte den ned for danskere

her indeholder elementer som vi godt kan sige ja til men helt overordnet set

hedder at vi vil have et sundere og grønnere danmark

godt bruge afgiftssystemet til at fremme det vi gerne

og sige nej tak til det vi gerne

i det her tilfælde noget med sukker i eller hvis det var cigaretter eller

fremme hvad det er vi gerne vil tilskynde

man får til en billigere pris eller som bliver lettere tilgængeligt der

forbrug af alkohol og

hvem er det det ikke er ønskeligt for og skal i nu bestemme hvad vi skal putte i munden nej det skal vi ikke men vi må gerne sætte en retning

alkohol og på eksempelvis cigaretter

det store spøgelse i det her om lidt bliver

hvor man måske kommer op i samme milliardklasse hvis man nu ændrede sit forbrug hvis man nu ændrede på de afgifter

eksempelvis øgede dem på cigaretterne hvad nu hvis vi

gøre ved de livsstilssygdomme som vores sundhedssystem bakser med når vi skærer i regionerne og på sygehusene når man skal løbe hurtigere og hurtigere

mere konkurrencedygtigt at købe sukker og alkohol det synes vi

teafgiften ja hvorfor ikke forskerordningen er

om de spillere der var der og jeg vil gerne have større talentmasse til danmark også

området altså en forskerordning er det

virkelig også elitesportsudøvere der skal tilskyndes af det det er ikke det der vælter læsset for os men vi vil i hvert fald fortsat arbejde for at vi får en renere forskerordning om muligt den her

er relativt selvfinansierende så det ser fornuftigt ud den del kan vi også godt bakke op om men vi bliver nødt til at sige fra over for ideen om at grænsehandelen er det her store spøgelse der kan ødelægge dansk økonomi vi tror derimod at

de forhold som man bliver budt som arbejder i tyskland frem for de danske det kan være en lige så god oplevelse at komme ned og købe ind i et tysk supermarked men vi

de forhold man arbejder under de lønvilkår er noget anderledes end dem vi har i danmark

på prisen ved at sænke afgifterne eller ved at tro at det er det der gør det alene så tror jeg at vi skyder

til at få den forløsende effekt

det er ikke det der afgør vores økonomi herhjemme vi skal kigge på hvad det også gør for vores folkesundhed vi

over grænsen fordi det ligger tæt nok på til at spare de x antal kroner det nu vil give

sende et signal om at vi ønsker at fremme sunde og bæredygtige fødevarer

problem er det altså heller ikke vi skal også kigge på sundhedsbalancen hvor vi også kunne spare milliarder ved at gøre det rigtige så vi kan ikke støtte op

om at man ikke må købe de her ting det synes jeg jo trods alt

er frie mennesker som selv bestemmer

argumentation omkring sundhedssystemet at

lidt mere usunde og så stiger sundhedsudgifterne

er en meget ubehagelig måde at se på mennesker

man beslutter på et eller andet tidspunkt at vi skal have fri adgang

jeg helt med på

leve deres liv så så lægger vi afgifter på ting som vi ikke kan lide at voksne mennesker

bestemme over voksne mennesker og

leve og at få dem i den retning

de rammer jo folk med lave indtægter som så ikke har råd eller får sværere ved at få råd

for skolegang og det ene og som vi synes er formålstjenligt for at

andet det er ikke alle der får en

det er ikke os alle forundt heller ikke som voksne at leve drønsundt hele tiden i

så sundt som man nu har lyst til og som det er muligt

at sænke afgifterne på det der er sundt og øge

at at når man lægger høje

som får sværere ved det og jeg tror at de der reagerer allermindst på afgiftsstigninger

med de høje indkomster som gennemsnitligt

lever sundere end dem med de lave indkomster og det tyder jo ikke på at de

tværtimod mene at afgifterne

afgifterne rigtig meget vil adfærden ændre sig fuldstændig det er

at der er noget af det der har at gøre med adfærden at der er noget af det der har at gøre med vaner og

for at få en tur ud af det det vi siger i

ikke i danmark sætte den rigtige retning og gøre

sundhedsfaglige kredses øjne gode fødevarer

over mod den stærkere alkohol det vil sige

kan betale sig for to unge piger der skal til fest at købe en pisang ambon end det

at

malibu kunne også være en ingrediens man blandede op med alt muligt andet og nej der

det er bare vores tanke at når man laver alkoholsodavand som alt andet lige er målrettet en gruppe der ikke nødvendigvis

så rimer det tit på at der er nogle yngre mennesker der

tage noget for givet altså man drikker bare alkohol som

vi gerne vil sænke afgiften på alkoholsodavand alene ordlyden

galimatias for mig man er velkommen til at drikke det men

det er i mine øjne en meget meget usund tendens at børn bliver vænnet til at drikke koffeinholdige drikke fordi de er tilgængelige

samme med alkoholsodavand hvis det bliver noget man bare køber fra en meget tidlig alder hvor man egentlig

at folkesundheden kommer til at falde drastisk med det her jeg siger bare at det er en retning vi ikke ønsker at motivere at

i jeg er interesseret i hvilken retning vi sætter og der vil jeg bare sige at vi ikke vil sænke afgifter på alkohol

sænke afgifter på cigaretter

i den forkerte retning for os vi vi har ikke noget imod at folk ryger eller drikker men vi ser

afgiften på te helt bliver fjernet

lavet en aftale med regeringspartierne og dansk folkeparti om en erhvervspakke i den har vi fået lempet skatten på kapital til iværksætteri

og der bliver et øget fradrag for virksomheder når de forsker og udvikler sig og vi får halveret elvarmeafgiften så vi kan få grøn omstilling af vores varmeproduktion lovforslaget her indeholder så en række skattelettelser som andre partier har haft som mærkesag og som vi stemmer for fordi det er en del af det kompromis som den aftale er udtryk for vi havde hellere set at man havde lettet skatten på arbejde eller havde lettet skatten yderligere på kapital til iværksættere end at man havde lettet skatten på nødder og chokolade

altså andre der har haft som ønske vi bemærker at det er

på et senere tidspunkt at kunne for eksempel genindføre indeksering af punktafgifter og finansiere skattelettelser på arbejde ad den vej og det vil vi jo være interesserede i hvis der på et tidspunkt kunne være flertal for det

som led i aftalen stemmer vi selvfølgelig for

er

synes jeg også at det giver mening

at ridse nogle ting op fra pakken

er svært at se pakken som et seriøst bud på at løse erhvervslivets udfordringer

bliver der skåret i den kommunale beskæftigelsesindsats

bruger man mange penge på at belønne de virksomheder der i forvejen forsker

skåret cirka ti procent

den offentlige forskning

i den samlede pakke her men det udgør altså under ti procent de resterende halvfems procent

går til skatte og afgiftslettelser nogle af dem

jeg grundlæggende det synspunkt at de at de afgifter man ikke kan forklare kan man ikke forsvare og for eksempel er nøddeafgiften

den finansiering der indgår i den her pakke kunne vi ikke sige sige ja til

derudover

at det øges fra hundrede procent til en hundrede og ti procent af afgiften det vil i høj grad gavne medicinalindustrien det jo ikke i sig selv dårligt

det kan også sammenholdes med at der i forhold til regeringens egen målsætning mangler penge til den offentlige energiforskning

været meget mere målrettet at øge den offentlige forskning herunder den erhvervsrettede forskning som

på henholdsvis energi og miljøområdet

er som sagt finansieringen at man skærer på beskæftigelsesindsatsen med

fordi man fjerner statens refusion af udgifterne til den aktive beskæftigelsespolitik

i vores optik specielt i forhold til

løftet folk der skal ind på arbejdsmarkedet det må jo i den grad også være i erhvervslivets interesse

tre gange afgiftslempelser

er der jo næsten en logik i fra den her regerings side at man så fjerner

kollektiv trafik og så er

af råderummet de penge kunne være blevet brugt til velfærd det er omkring

puljen altså vi kan være politisk uenige herinde

skammeligt ud over alle grænser nå

afskaffelse af afgiften på te

delen af det synes vi er

forsknings og udviklingsmedarbejdere fra udlandet det er det jo så ikke kun det går jo også til mange andre dele vi synes at det er urimeligt at man giver en række skattelettelser til udenlandske fodboldspillere mens danske fodboldspillere ikke skal og det samme hvis du arbejder på novo nordisk eller hvor det nu

er heller ikke vores kop te samlet set og det er jo en samlet pakke man

jeg vil gerne indlede med at takke de øvrige partier for et godt samarbejde i forbindelse med tilblivelsen af den her erhvervs og iværksætterpakke det er vigtigt for dansk erhvervsliv og for danske iværksættere at vi hele tiden fokuserer på hvordan vi kan gøre vilkårene bedre for

når det går godt for danske virksomheder går det godt for danmark den samlede aftale som vi har

indeholder fem og tredive gode konkrete initiativer og en samlet ramme på

fem og tyve og med det lovforslag som vi

nogle af initiativerne på skatteområdet den første del handler om sanering afskaffelse og reduktion af en række afgifter som har til formål dels

at gøre danske virksomheder mere konkurrencedygtige reducere grænsehandelen og styrke danskernes købekraft der har længe været stor utilfredshed med afgiftsvirvaret som mange virksomheder er underlagt på mange forskellige varer ofte

afgifterne præg af at være historisk betinget

har længe været et behov for at få ryddet op i afgiftsjunglen det arbejde er vi nu gået i gang med og det

den forhadte nøddeafgift og tillægsafgiften på alkoholsodavand senere

pantbelagte drikkevarer afgifter på regntøj og en række andre afgifter derudover reducerer vi afgifter og ruller planlagte afgiftsforhøjelser tilbage

den anden del af lovforslaget som også er fra aftalen

udvidelse af forskerordningen det konservative folkeparti er store tilhængere af lavere skat på arbejde det er med til at øge arbejdsudbuddet og dermed også muligheden for at danske virksomheder kan tiltrække tilstrækkelig

forskerskatteordningen er også til stor gavn for danske virksomheder ordningen sikrer at virksomhederne kan tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft med helt særlige kompetencer som efterspørges af virksomhederne

vi rigtig glade for at det er lykkedes os

udvide ordningen fra fem år som det er i dag og op til syv år det vil betyde at man får lettere ved at tiltrække udenlandske eksperter som kan gøre danske virksomheder mere konkurrencedygtige så alt i alt er det nogle rigtig gode tiltag som vil styrke

og dermed også være med til at skabe danske arbejdspladser i fremtiden og generere flere skatteindtægter til fællesskabet

sikrer vi også at danske virksomheder har de bedst mulige forudsætninger

at konkurrere på det indre europæiske marked og der er faktisk kommet

som netop sikrer at der er et fælles regelsæt i eu og det synes vi

så længe du har fri mulighed for at

så giver det ikke meget mening at vi har en særregel i danmark som

bagefter importere varerne til danmark eller eller hvordan man nu vil strikke det sammen

et godt og konstruktivt

det glæder mig meget som venstremand og som skatteminister at gennemføre en markant lempelse af afgiftstrykket

der ikke noget nyt i særlig når de varer man køber syd for grænsen er billigere end dem man kan handle i den lokale brugs det giver danskerne bedre forbrugsmuligheder og det øger deres

at de danske punktafgifter er væsentlig højere end i vores nabolande og vi har mærkværdige afgifter i danmark på alle mulige mystiske ting og det gør altså i nogle tilfælde at vi får grænsehandel som

også utrolig tilfreds med at de planlagte afgiftsstigninger på chokolade vin

alkoholsodavand som i særlig grad har medført grænsehandel og illegal handel

tillægsafgiften er som også en række ordførere

mens der ingen sundhedsmæssig begrundelse er for nøddeafgiften eller eller teafgiften det er

afgifter og afgifterne giver udfordringer for danske virksomheder i form af administrative byrder

derfor også tilfreds med at nøddeafgiften teafgiften og tillægsafgiften på alkoholsodavand afskaffes helt det er ganske historisk hvis man ser

går det også godt for danmark og en udvidelse af forskerskatteordningen

har længe været efterspurgt af dansk erhvervsliv

medarbejdere at tage arbejde i danmark og med en længerevarende og mere fleksibel ordning får danske virksomheder bedre forudsætninger

at fastholde den nødvendige kvalificerede arbejdskraft og udvidelsen fra fem til syv år finansierer

i nogen grad sig selv ved at vi samtidig forhøjer skatteprocenten fra seks og tyve til syv og tyve procent

at få lov til at betale så lidt i skat

er ikke sikker på at det samfundsøkonomisk vil hænge

den her nødvendige sænkelse for udenlandsk arbejdskraft der gør at vi kan lokke nogle meget kloge hoveder

første i rækken der skal implementere de forskellige dele af aftalen om erhvervs og

jeg som skatteminister fremsætte et yderligere forslag der indeholder lempelser i elafgiften og vandafgiften for campingpladser og lystbådehavne samt en afgiftslempelse for små producenter af spiritus som vi også har aftalt

ikke stopper her den offentliggjorte rapport fra saneringsudvalget indeholdt en lang række saneringsforslag som ikke skønnes at have nævneværdige provenumæssige konsekvenser

skønnede det rigtig kostede noget og at

det provenu der kommer ind og derfor vil jeg sammen med aftalekredsen til efteråret komme med yderligere en saneringspakke med henblik på at gennemføre de her saneringsforslag oprydningen i punktafgifter er derfor en opgave som jeg som skatteminister vil følge tæt i de kommende år

stille mig til rådighed for spørgsmål her og i og i udvalgsbehandlingen

min holdning som skatteminister er at jeg mener det er mere effektivt at føre sundhedspolitik

at der ikke kan komme lidt proportion ind i debatten forstået på den måde at der her er tale om at sænke afgifter for over syv hundrede million kr og så er det en tillægsafgift på alkoholsodavand

hvor nettoprovenuet er ti million

helt op til folketingets partier hvad der diskuteres men fra regeringens side

på at de ikke kan støtte regeringens forslag om at bruge milliarder af kroner på køb af nye kampfly lad mig indlede med at gøre opmærksom på at beslutningen om at anskaffe nye kampfly hviler på en bred politisk aftale den niende juni to tusind og seksten indgik den daværende regering en aftale med socialdemokratiet dansk folkeparti liberal alliance og det radikale venstre

anskaffe syv og tyve nye kampfly af typen f

f seksten kampfly forslagsstillerne hvis partier ikke er en del af denne aftale fremhæver i deres beslutningsforslag at de ønsker mindre vægt på brugen af militær hvorfor de er imod nye kampfly dertil kan jeg sige at regeringen lægger vægt på

suverænitetshævdelse internationale operationer

ultimativt kollektivt forsvar i rammen af nato det vil være min forventning at et flertal i folketinget deler denne opfattelse forslagsstillerne er desuden af den opfattelse at det økonomiske grundlag er så usikkert at der ikke bør indgås kontrakt vedrørende

kampfly dertil kan jeg først og fremmest understrege at aktstykke en og tredive der er oversendt til folketingets finansudvalg er baseret på et solidt grundlag som forsvarsministeriet siden den politiske aftale har arbejdet med at kvalificere yderligere dette er blandt andet sket gennem dialog med det amerikanske f fem og tredive program som løbende har bistået forsvarsministeriet med opdaterede økonomiske oplysninger når det er sagt er der naturligvis fortsat usikkerheder knyttet til det økonomiske grundlag

forsvarsministeriet også lagt åbent frem både i forbindelse med den politiske aftale og i aktstykket at der er usikkerheder er imidlertid ikke det samme som at sige at det samlede grundlag er for usikkert til at kunne påbegynde anskaffelsen en af de væsentligste finansielle usikkerheder er udviklingen i dollarkursen og her har forsvarsministeriet en tæt dialog med finansministeriet og nationalbanken om valutakurssikring derudover deltager nyt kampfly programmet sammen med de andre partnerlande i programmets styregruppe

vil naturligvis følge udviklingen i projektets økonomi tæt og løbende orientere både forligskredsen og finansudvalget om denne

det bringer mig videre til forslagsstillernes forslag om at finansudvalget

kan underskrives kontrakter indtil usikkerhederne er klarlagt til det vil jeg starte med at gentage at usikkerhederne er klarlagt og vurderet vi taler om fremtiden og den sikkerhed som forslagsstillerne antyder

findes ikke i min optik er det ikke en option at danmark venter med at anskaffe kampfly til de står over for udfasning for nu at være lidt polemisk

ved hvad det vil have kostet at eje og bruge kampflyene det kan vi efter min mening ikke vente på derfor er der nu behov for at aktstykke en og tredive behandles så danmark kan komme i gang med selve

af de nye f fem og tredive kampfly og dermed sikre at forsvaret også i fremtiden kan råde over en kampflykapacitet der er behov for at aktstykket behandles nu da de første kontrakter forventelig skal indgås senest medio januar to tusind og atten i modsat fald vil det danske forsvar forventelig ikke kunne varetage den politisk fastsatte opgaveløsning inden for de tidsrammer

beslutningsforslaget til rigsrevisionens kritik af beregningerne i grundlaget for typevalget til det kan jeg bemærke at der siden rigsrevisionens anbefalinger på baggrund af deres revision af forsvarsministeriets beslutningsgrundlag for indkøb af syv og tyve f fem og tredive kampfly er foretaget en validering

der erkendes at være væsentlige afvigelser i anskaffelsens økonomiske grundlag som det fremgår af aktstykket vil der blive søgt

koncept for f fem og tredive betyder at værksteder hangarer og startområder planlægges samlet for at optimere driften af flyet støjen fra dette kompleks som aktuelt planlægges etableret ved det eksisterende såkaldte fem hundrede kompleks til f seksten forventes i mindre omfang at overstige grænseværdierne det vil formentlig være cirka otte uger om året i kortere tidsintervaller når der flyves om aftenen og om natten baseret på de seneste beregninger vil det påvirke et antal boliger i bymæssig bebyggelse nær flyvestationen men ikke i et sådant omfang at der forventelig bliver tale om ekspropriation

talerstolen gentage min beklagelse over den fejl der skete i forbindelse med besvarelsen af forsvarsudvalgets spørgsmål en hundrede og fire og halvfems den treogtyvende maj to tusind og seksten om støjbelastningen jeg har beklaget og korrigeret fejlen over for udvalget jeg er også blevet bedt om at redegøre for forløbet og det vil jeg gøre i forbindelse med det samråd der er indkaldt til torsdag den syvende december jeg har bedt om at der iværksættes yderligere støjberegninger ved alternativ placering af f fem og tredive komplekset på flyvestation skrydstrup samt sammenlignelige støjberegninger for de nuværende f seksten fly så også disse beregninger kan foreligge som grundlag for det forslag til anlægslov som vi forventer at fremsætte for folketinget primo

er en nødvendig forudsætning for at forsvaret også fremover kan løse de politisk besluttede opgaver

en investering som efter regeringens vurdering hviler på et tilstrækkelig solidt økonomisk fundament hvor de erkendte usikkerheder er beskrevet derfor kan regeringen ikke støtte det fremsatte beslutningsforslag b fyrre

at man følger udviklingen tæt og at amerikanerne

arbejder på at forbedre situationen

de kommende år der er rigtig rigtig meget der tyder på at økonomien i det her kampflykøb vil komme til at eksplodere meget meget voldsomt

at det her ikke vil komme til at lede til meget meget store overskridelser af budgettet også når det handler om flyenes levetidsomkostninger og hvem skal betale i tilfælde af

aftale blev indgået har forsvarsministeriet arbejdet med at kvalificere og præcisere grundlaget for den politiske aftale det er blandt andet sket gennem dialog med producenten lockheed martin og det amerikanske f fem og tredive program som løbende har bistået forsvarsministeriet med opdaterede økonomiske oplysninger

vil det jo være forkert at påstå at der ikke er usikkerhed i relation til økonomien i aktstykket den usikkerhed vil forsvarsministeriet dog forsøge at minimere mest muligt ved blandt andet at foretage en kurssikring af

dollarkøbet og derudover vil forsvarsministeriet selvfølgelig følge udviklingen tæt vi vil så årligt orientere finansudvalget og

hvis der skulle ske nogle væsentlige ændringer i det projekt så altså

jeg er ikke enig i at det ikke hviler på et solidt grundlag i aftalen hedder det jo så

eventuelle overtrædelser skal findes inden for forsvarsministeriets økonomiske rammer og jeg kan tilføje at der i dag er afsat otte hundrede million

kontrakter fire eller seks fly ad gangen så man faktisk havde mulighed for at se hvordan

det udvikler sig de kommende år

fra ministeren hvordan i alverden kan det være at man ikke tager den her forholdsregel i en situation hvor der er så meget usikkerhed

at gå i gang med de her ting sådan drypvis

en pilot her og to piloter

skal vi også arbejde efter at det er en samlet pakke så vi kan dimensionere hvor mange f fem og tredive piloter vi

ifølge aktstykket

skal der laves kontrakter for de første ti fly fire plus seks

i første omgang for at kunne underskrive kontrakterne

at vi skal behandle et aktstykke her i folketinget uden at man kender den helt faktiske kontraktpris formelt set derfor

jeg godt spørge helt kontant hvad er prisen på det enkelte

sagde af den samlede kapacitet med vedligeholdelseskoncept it system simulatorer og hvad der hører med forsvaret kommer derfor til at indgå flere forskellige kontrakter over hele

af kapaciteten er tilpasset og dimensioneret efter at kunne løse de politisk fastlagte opgaver det hører jo med i den her diskussion at der

det viste jo den dimensioneringsrapport der blev udarbejdet den viste jo at der skulle syv og tyve fly til hvis der nu kun

af ti fly så kan vi jo ikke som jeg sagde før uddanne piloter opbygge vedligeholdelseskoncepter med videre til syv og tyve fly ud fra en forventning om at finansudvalget senere vil bevilge penge til resten af flyene jeg mener det er et rimeligt krav at forsvaret skal have en sikkerhed for at de kan løse

så ved de næste skal der skrives nye kontrakter

at det kan man og at det hele tiden har været en en del af

uddanne piloter man kan ikke opbygge vedligeholdelseskonceptet

de forskellige situationer som ordføreren

nødvendigt at vi får vished om

for en opgave der skal løses

så er for en kampflykapacitet

understøtte den politiske aftale om hvad det er for nogle opgaver vi skal kunne varetage i fremtiden så som ordføreren måske har

er det en kategorisk afvisning af at man skulle opdele det her for

og halvtreds timer om året året rigsrevisionen kritiserer jo at ministeriet ikke har sandsynliggjort hvordan de er kommet frem til de tal og det vil jeg gerne have at ministeren redegør for

som planlægger en mindre flyvetimeproduktion

også er beskrevet i beslutningsgrundlaget altså dimensioneringsrapporten så er der flere forhold der påvirker muligheden for at opnå en høj flyvetimeproduktion det kan blandt andet være at udvide produktionsvinduet hvilket betyder at man bruger flere timer i døgnet på at vedligeholde og reparere flyene samtidig hænger den mulige flyvetimeproduktion også sammen med

derfor kan man sige at med de timetal vi har set i f fem og tredive programmet indtil nu

timer som vi arbejder efter

hvilke præmisser de andre lande har lagt til grund

det er jo ikke noget man oplyser

der er to lande norge og holland som

har oplyst ligesom vi selv har gjort det hvor meget de regner med men der er altså flere andre lande

som regner med en en større flyvetimeproduktion end os

er vigtigt at vi får alle detaljer på plads i forhold til

at vi mener at vi kan

år så kan ministeren redegøre for hvad det er for nogle andre lande som

vil flyve mere og hvad der så ligger til grund for for deres beregninger

oplysninger og det agter jeg heller ikke at gøre i den her sag

optaget af at danmark igennem kampfly kan være med

som værende et særdeles effektivt middel når det handler om bekæmpelse af international terrorisme i øvrigt med så få tilskadekomne og dræbte danske soldater fordi det er så effektivt et våben

også at det er vigtigt at danmark har kampflykapacitet

til suverænitetshåndhævelse ikke mindst med den stigende spænding der er i østersøområdet er det fuldstændig afgørende at vi har kapacitet som kampfly er og endelig

er en god ting at danmark kan hjælpe allierede eksempelvis de baltiske lande og også tidligere island

vi kalder air policing altså med at overvåge deres luftrum

seksten har tjent os godt de er nu modne til at komme på pension og derfor er det jo ikke noget som

kommet fra den ene dag til den anden

en lang proces hvor vi har undersøgt mulighederne i forhold til

erstatte f seksten lad mig

med relativt mange ansatte også folk med høj ekspertise som er dem der har gennemsøgt og undersøgt mulighederne i forhold til at vi kunne træffe en politisk beslutning

opmærksom på at da vi i sin tid for godt et år siden forhandlede de her ting var det

kom godt til bunds i tingene

et bredt flertal som efterfølgende traf en beslutning om at vi ville investere i f fem og tredive vel vidende at vi her

i et udviklingsprojekt men for mit eget vedkommende er jeg ikke et øjeblik i tvivl om at her købte vi så et fly som vil være moderne

kunne håndtere de udfordringer og de krav og ønsker vi

have til kampfly i mange år frem i tiden

at så skal man passe på med at ryste på hånden når man

kommer frem til målstregen og nu er vi ved

i finansudvalget pengene skal jo findes til det her område og gør vi

processen med de konsekvenser også i øvrigt økonomiske konsekvenser som det måtte have dertil kommer at de forpligtelser som vi har internationalt

blive skubbet så jeg synes alt i alt at der er god grund til

fortsætte den proces som et bredt politisk flertal i folketinget har vedtaget og med de begrundelser siger

har altså rigtig store konsekvenser for mennesker

har vi også kunnet se rundtomkring

er også noget der rammer civile så jeg synes ikke at det er den rigtige måde at føre udenrigspolitik på altså at vi skal investere

at det er den vej ordføreren gerne vil lad nu det ligge det

ordføreren for socialdemokratiet sige at lige i den her sammenhæng

ordføreren ikke at rigsrevisionens kritik måske var helt så god som forsvarsministeriets egne beregninger

at lytte til den kritik jeg vil gerne høre om ordføreren nu

fuldstændig tryg ved at den her økonomi for kampflykøbet kommer til at holde sådan som det ser ud

det er jeg fuldstændig med på

omkring rigsrevisionen jeg tror godt at jeg tør vove den påstand at det ikke

fordi socialdemokratiet var optaget af det at der kom til at stå i aftalen

det er en kæmpestor investering vi foretager

tiden bliver fulgt med i hvad udviklingen

været dybt optaget af at det blev en del af aftalen

jeg har meget respekt for rigsrevisionen

tillod mig at spørge

gad vide hvem der har bedst forstand på om man kan nå to hundrede og halvtreds timers flyvning eksperterne i forsvarsministeriet eller rigsrevisionen det var det eneste spørgsmålstegn jeg

det her der er en række andre lande som har truffet

den samme beslutning som

i danmark vi står ikke alene med det her det er faktisk også stærke store lande

at vi har valgt det fornuftige nemlig at tage en flytype som også vil være moderne mange år

derfor også okay at vi får debatten om

generationer af politikere også i fremtiden jeg ved i hvert fald at jeg

at være med til slutningen fru eva flyvholm er så ung at hun måske har en chance for det men jeg når ikke at være

to spørgsmål sige det er rigtigt at vi er med i de to første lot her

det vi træffer beslutning om og så

holger k nielsen kan huske fra forhandlingerne at de fremtidige lot ved vi ikke hvornår bliver

de første fly de købte

køber vi køber ikke selvstændigt kun fire fly vi køber en portion fly

måske tyve fly sammen med andre lande

er det afgørende er jo også det at vi skal sørge for at vi

det her i forhold til den måde vi opbygger kapacitet

derfor skal der også bruges penge til den form for investering men prisen kender vi

da havde man en række prisoverslag ud fra oplysninger fra producenterne

fra de priser vi fik opgivet da den politiske aftale blev

vi hvordan det går og så efterfølgende til de næste seks fly

den der kapacitet og opbygning af uddannelse og alt muligt andet

en både klog og tryg beslutning vi

den kan ikke være anderledes fordi vi er med i den måde

set enige i de to argumenter men vi træffer træffer bare en fuldstændig anden konklusion på baggrund af de to argumenter det første er at man skal bruge mindre militær magt til udenrigspolitikken det ser vi også meget gerne for at undgå krig og undgå militær magt i udenrigspolitikken er man nødt til at være stærk og derfor skal man have et stærkt forsvar for at undgå

og for selv at føle så stor en tryghed at man faktisk tør tale med andre

kapacitet at have i dag derfor skal vi have kampfly for netop at få en udenrigspolitik der er mindre præget af militær

vi også enige i altså sådan er det

usikkerheder som vi har stået og snakket om jeg tror bare ikke at man nogen sinde kan nå frem til sådan en situation når det drejer sig om investeringer som går langt ud i fremtiden derudover

rigsrevisionens kritik af

kampflyene vi mener også

lyder meget optimistiske og at der derfor kan være brug for flere kampfly og det vil vi meget gerne se på når vi når frem

det tidspunkt hvor der skal tages stilling til yderligere køb

vores indstilling at det ville være rigtigere at købe flere fly men

aftalen taget op igen på et senere tidspunkt for

ligger på bordet nu de beregninger der er fra regeringens side

eller tror ordføreren at det her sagtens kan kan komme til at give sig udslag i at der skal

kampfly eller at prisen kan komme til at stige

du kan aldrig få en hundrede procents sikkerhed men efter min mening

en rimelig grad af usikkerhed for man kan aldrig få usikkerheden til

liberale parti

kolde krig besluttede sig for at danmark skulle indkøbe f seksten fly havde de jo ikke nogen mulighed for at forudse at flyene ville kunne komme på vingerne i så mange forskellige opgaver som tilfældet har været dengang skulle flyene primært hævde dansk suverænitet i luften og løse andre vigtige hjemlige opgaver under den kolde krig at flyene senere har deltaget i operationer og indsatser på balkan i afghanistan

og air policing på island og i de baltiske lande understreger flyenes fleksibilitet de danske kampfly udgør en central kapacitet i det danske forsvar der både kan indsættes i

andre lande vi deler værdier med men også være en grundpille i vores territoriale afvisningsberedskab kampfly er en vigtig kapacitet der både løser vigtige hjemlige opgaver samtidig

grænser forslagsstillerne ser gerne at aktstykket om indkøb af nye kampfly trækkes det er venstre uenig i vi har behov for vores fly og de gamle f seksten fly

ting ind i det her regnestykke som er meget meget svære at forudse

derfor at det bliver fulgt så tæt og det er også derfor at vi har rigsrevisionen og statsrevisorer ind over det er jo for at kvalificere det hele løbende men at se tredive

kan jeg ikke det her er en stor regning

var en idé at sige kunne vi ikke nøjes med

en mulighed for at sige stop og vi ikke sidder i saksen

er tingene svære at adskille det jeg hæfter mig ved

er en bred politisk aftale i det her parlament som siger at det her er en god idé og at det

kan stå og sige at hvert fly kommer til at koste

jeg synes faktisk at der har været tilbundsgående beregninger hele vejen igennem der har været argumenteret meget og

kvalitetssikret utrolig meget og derfor

der skal skrives kontrakt om i 2018 det er ikke tredive år frem i tiden det er helt konkret en kontrakt der skal underskrives i to tusind og atten og der skal falde nogle penge når den kontrakt er underskrevet

det plejer venstre da at være meget optaget af når man

alt det vi kunne men

altså er et udviklingsprojekt hvor vi løbende anskaffer de fly vi har behov for i en periode det gør vi sammen med andre lande og der er blevet bestilt rigtig mange fly og vi kan altså ikke sige fra det ene år til det andet hvad det vil koste

det er umuligt at sige hvad

hvert enkelt fly på det tidspunkt kommer til at koste vi har en god idé om hvad den samlede pris bliver men

baggrund af oplysninger fra producenterne

har ventet på og det er det som kan give en præcis angivelse af

som har været udmærkede men som ikke er særlig præcise nu

der ligger en kontraktforhandling den er vel i gang

købet af de nu efterhånden flere gange nævnte syv og tyve f fem og tredive kampfly det er af helt afgørende betydning for dansk sikkerhed at vi har en kampflykapacitet både i forhold til

det hjemlige nationale forsvar og afvisningsberedskab og ikke mindst i forhold til vores internationale engagement i for eksempel kampen mod is i en situation hvor det russiske flyvevåben simulerer bombeangreb på bornholm og flådefartøjer

og vi jævnligt oplever krænkelser af dansk luftrum må vi konstatere at truslen fra øst næppe har været større de seneste årtier samtidig har vi forpligtet os gennem nato

beskytte de baltiske lande som mere direkte er truet af fremmede magters aggressive adfærd det lægger et yderligere pres på det danske flyvevåben og der skal ikke være usikkerhed om de helt nødvendige investeringer som et politisk flertal allerede har besluttet at foretage

det beslutningsforslag som vi så behandler her i dag fra enhedslisten alternativet og sf pålægger regeringen at skrotte indkøbet af de nye syv og tyve f fem og tredive kampfly fordi der er uklarhed om det økonomiske grundlag vi vi taler om en investering der strækker sig over flere årtier så selvfølgelig vil der være usikkerhed

usikkerhed om det økonomiske grundlag og jeg ved ikke hvad det er for en spåkone enhedslisten alternativet og sf tror de har ansat ovre i finansministeriet jeg har altså aldrig mødt hende og havde jeg det

ville jeg nok af hensyn til min egen privatøkonomi have spurgt ind til udviklingen i dollarkursen realiteterne er jo at man kun kan

ved en så langsigtet investering alene udsving i netop dollarkursen gør en forskel for den samlede økonomi måske bliver driftsomkostningerne højere end vi forventede måske bliver de lavere medmindre man altså har en krystalkugle

noget vi først med et hundrede procents sikkerhed ved om tredive måske fyrre år eller mere når flyene er udtjente og måske også skal skrottes

tre partiers grundholdning men det vil måske komme bag på mig hvis selv de partier mener at danmark

have en kampflykapacitet de næste

er konsekvensen her jeg forventer ikke at man skal kunne sige præcis

på danmarkshistoriens største indkøb synes jeg nok at man i det mindste kunne have lidt mere idé om hvad prisen kommer til at være

estimater over det her og det er jo det vi er nødt til at forholde os til som jeg også sagde i mit indlæg

mener jeg ikke at der er ansat en spåkone i forsvarsministeriet og jeg har ikke nogen krystalkugle jeg kan ikke se

lønudviklingen og udviklingen i dollarkursen

er helt afgørende for danmark både i forhold til internationale operationer og så også som jeg nævnte i min tale i forhold til danmarks

at folketinget tilsyneladende ikke kommer ind mere jeg har forstået

vil folketinget være koblet fuldstændig af hvis der skal laves justeringer

priserne er anderledes eller hvis

så bliver folketingets finansudvalg ikke

når det her aktstykke vedtages er koblet fuldstændig af i forhold til folketinget er det ansvarligt

så langsigtet investering

beslutningsforslagsstillere som jo ikke er en del af beslutningen

om indkøb af de her kampfly som jeg forstår

bliver både forligskredsen og finansudvalget løbende holdt orienteret om økonomien i det her projekt

og det mener jeg bestemt ikke er ensbetydende med at nogen som helst bliver af ud over så

partier som ikke er en del af forligskredsen

her diskussioner men under alle omstændigheder

er et hvis

store konsekvenser udelukkende skal foregå i forligskredsen jeg er ikke imod at man har forligskredse vi har selv siddet i forsvarsforligskredsen det

er det rimeligt nok at hele folketinget kommer

om danmarks nationale sikkerhed muligheden for at deltage i internationale operationer og i et internationalt afvisningsberedskab

det første fordi vi grundlæggende mener at det er en helt helt forkert prioritering af økonomiske midler at vi bruger i omegnen af seks og tres milliard kroner på kampfly over de næste tredive år vi mener at det er seks og tres milliard

som vi kunne bruge meget bedre eksempelvis på velfærd bedre skoler institutioner grøn omstilling og iværksætteri

seks og tres milliard kr som vi i stedet kunne bruge på massive investeringer i humanitær nødhjælp og infrastrukturel genopbygning af civilsamfundene i konfliktzonerne vi kunne bruge pengene på at styrke den fredsbevarende indsats eller på at hæve ulandsbistanden på den måde ville vi langt langt bedre og langt mere økonomisk i forhold til vores

holdning bidrage til at løse danmarks og verdens sikkerhedsudfordringer hvilket vel er det som forsvarsforligskredsen ønsker i stedet for

de uholdbare forudsætninger gælder også den årlige flyvetid her forudsætter man at hvert af de syv og tyve fly skal på vingerne i gennemsnit to hundrede og

timer om året

på den anden side har vi holland som kun forventer at deres f fem og tredive fly kan flyve to hundrede og ti timer om året

hundrede og otte og tres timer om året i snit ministeren fremhævede så for lidt siden at der er fire andre lande som forventer enten to hundrede og halvtreds årlige flyvetimer eller mere men ministeren vil ikke lægge de oplysninger åbent frem og han vil ikke fortælle hvilke lande det er der må jeg sige at så længe forsvarsministeriets nye oplysninger ikke er lagt åbent frem

det meget svært for os at vurdere deres holdbarhed i den her konkrete sammenhæng præcis ligesom eksperter såsom lektor på forsvarsakademiet peter viggo jakobsen fremfører hertil er det også meget vigtigt at lægge mærke til at rigsrevisionen oplyser at de har valgt at fokusere på tallene fra norge og holland

der er altså en grundlæggende usikkerhed i den her milliarddyre investering som forsvarsministeriet kritiseres af rigsrevisionen for ikke at have redegjort godt nok for og den kritik er vi selvsagt enige

der er alt for mange forudsætninger som i bedste fald er kritisable og som i værste fald er urealistiske det holder ikke at man foretager en kæmpe investering som denne på det grundlag og det holder ikke at man skrumper og strækker tallene på en uholdbar måde

står med nye store ekstraregninger som var til at forudse i dag men som vi muligvis nu

for rigets økonomi i en del år fremover der er mange spørgsmål knyttet til anskaffelsen af nye kampfly til danmark og man kan vel sammenfatte dem i tre overordnede spørgsmål det første

skal danmark overhovedet have nye kampfly det andet spørgsmål er

hvor mange af flyene giver det mening at købe

vi af den opfattelse at danmark skal have et forsvar også et effektivt forsvar

at diskussionen egentlig handler om hvorvidt danmark skal have kampfly eller ej

især et forsvar som vi gerne ser også kan bidrage uden for vores breddegrader og i det hele taget selvfølgelig også for at leve op til vores forpligtelser i nato

det skal jeg komme tilbage til så mener vi

i et moderne forsvar hvis man ønsker et fortsat medlemskab af nato og det gør vi

der må man sige at der er blevet lavet et utrolig grundigt forarbejde og jeg vil udtrykke det på den måde at hvis f fem og tredive lever op til det som de lover

kampflykontorets vurdering

er der for os ingen tvivl om at f fem og tredive er det rigtige valg og har den rigtige

være fremtidssikret til de opgaver der er men når det er sagt er det også helt åbenlyst for enhver og det

fremgået af både ministerens tale i dag men også af den aftale vi har lavet at der er usikkerheder forbundet med det valg

det fører mig til det tredje spørgsmål nemlig

har vi fået den indflydelse på det

at hvis de usikkerheder falder ud

blive økonomisk blive taget over forsvarets eget budget men også at vi tager en status når de en og tyve fly

op til både budget tidsplan kapacitet

vi finder er det rigtige det synes vi

og vægtige fingeraftryk som vi kan stå inde for men vi havde selvfølgelig ikke indgået den her aftale hvis vi troede

sagt undtagelsesvis i forhold til

ic4 tog osv den her gang har valgt at komme så sent ind i produktionsprocessen at rigtig mange af de børnesygdomme

kritikpunkter der har været både fra den danske og

når vi når dertil man er faktisk ganske tæt på allerede i de nuværende produktionsserier og vores

bare sige ærligt at hvis det viser sig at vores forhåbninger

fra den position vi har i forligskredsen selvfølgelig kæmpe for at

kommer til at koste danske skatteborgere yderligere og at vi i givet fald reducerer antallet af de samlede fly på et tidspunkt skal der træffes en beslutning også når det er svære valg og

at vi godt kan stå på mål for det her der er en usikkerhed yes men man kan også sige at hvis ikke vi træffer det her valg nu

at anskaffe de fly der skal til

og to tusind og seks og tyve og samlet set vurderer vi altså godt at kunne stå inde for det her og derfor kommer vi heller ikke til at støtte det beslutningsforslag der er lagt frem her men holder os selvfølgelig inden for det forlig som

man skal ud i de internationale missioner men det jeg egentlig gerne vil spørge ordføreren til

at man venter med at købe de sidste seks fly for at have en eller anden form for nødbremse i forhold til økonomien det er jo glimrende men det jeg tænker er ville give god mening i den nuværende situation at sige kunne vi ikke lægge den bremse ind en lille smule før som sagen er nu står man jo til at købe en og tyve fly og det er altså rigtig rigtig mange penge kunne det ikke give mening at man

de første for eksempel seks fly som man jo har gjort i norge

finansudvalget igen tage stilling til hvordan situationen

afprøve dem og teste dem og sikre os at

en stor skandale i programmet og enhver kan se at de fly der er leveret

selvfølgelig helt klart foreslå at vi

de produktionsserier der er i produktion nu

vi har fået oplyst i langt bedre stand og lever i langt højere grad op til

alle de forventninger som vi også har stillet til dem herunder antallet af flyvetimer men altså

da være meget opmærksom på at flyene og også de første seks leverer det de skal

en del kampfly i en rigtig rigtig lang

når vi har lagt de to buffere ind i forligsteksten

nemlig at hvis det skulle

livrem og seler men min forventning er at det her

kontraktprisen som jo skal underskrives her i to tusind og atten vil godt høre om den radikale ordfører vil vil bede om

der er lagt op til en lang række beslutninger

før de sidste seks fly det bliver vel omkring to tusind og to og tyve

da må man forstå

koblet helt af

er kontrol med hvad man faktisk køber og om kvaliteten er i orden er det

og hvordan man vurderer det fremover så det er ikke sådan at folketinget ikke får indsigt i hvad der foregår i programmet men det der er

sige et kampflykøb fra stort set alle materielindkøb i forsvaret og andre steder i det danske samfund er jo at her indgår danmark i et program sammen med en masse andre lande hvor vi også er med til at betale udviklingsomkostningerne og hvor den endelige kontraktpris

gerne have syv og tyve kampfly

øvrigt afhænge af hvor striks

det danske folketing selvfølgelig holder øje med at det her er som det skal være

afhængigt af hvordan produktionspriserne er på materiel af hvad råstofferne koster

det er det jo aldrig ville da helst kunne vide hundrede procent øre til øre

kan jeg ikke se et bedre alternativ end at lave det estimat vi har lavet og sikre at hvis det svinger ud er det forsvaret selv

til regnskab hvilket øger motivationen for dem til at holde godt øje

meget konkret og der må man jo vide hvad

ved ordføreren noget om det på nuværende tidspunkt og finder han det forsvarligt

i folketinget skal behandle et aktstykke uden at vi

prisen var fem og tyve halvtreds eller hundrede procent

det selvfølgelig komme frem det forventer jeg ikke sagen er bare

men indgår i udviklingen af selve

kan ikke meget længere og det

nødvendigt at skifte dem ud med nye fly vi

ønsker en en flykapacitet og det mener jeg vi skal have blandt andet for at have et afvisningsberedskab og for at kunne forsvare det danske territorium så derfor

have fly vi var uenige om

meget reel og det betød så at vi måtte forlade forsvarsforligskredsen

jeg blev lidt overrasket da jeg læste det aktstykke som

jeg synes godt nok at

på vej ind i

med bind for øjnene det synes jeg

det koster

milliard kr

forsvaret skal bruge frem til to tusind og syv og tyve

skal ske i den mellemliggende periode ved vi ikke noget om jo vi ved

de der fly men om de bliver dyrere eller billigere om der bliver problemer eller ikke problemer

folketinget tilsyneladende ikke inddraget i det kan man operere

jeg synes det er at give en meget meget stor beføjelse til det danske forsvar det må jeg sige jeg ved godt

de selvfølgelig vil være opmærksomme på

men jeg ved også

at få alle oplysningerne ud fra fra forsvarsledelsen

efterfølgende men det bliver en diskussion som forsvarsforligskredsen må tage med sig selv og tage med forsvaret

offentligheden har krav på at blive inddraget

folketinget som helhed har krav på at blive inddraget i de

det siger jeg ikke bare fordi jeg nu lige pludselig er uden for forsvarsforligskredsen

er tale om så vigtig en beslutning

altså meget vil anbefale

for hvordan man i forsvarsforligskredsen løbende skal evaluere de her ting og at man får en procedure for hvordan finansudvalget skal orienteres jeg

kommer en årlig orientering men

forstået det bliver den særdeles overordnet bliver der mulighed for at man kan gå ind og stille spørgsmål

osv jeg synes virkelig der er grund til at man man overvejer hvordan offentligheden kommer ind

man i forlængelse af det også tager det alvorligt med

de bemærkninger som rigsrevisionen er kommet med

blandt andet piloternes arbejdstid

synergieffekter som er en meget væsentlig forudsætning for de økonomiske beregninger i det her og rigsrevisionen sætter spørgsmålstegn ved

demokratiske behandling af det her forslag er forsvarlig den ikke tilfredsstillende og derfor vil vi godt have at

at flertallet ikke bare kører det her igennem uden at det bliver behandlet ordentligt der

eneste lejlighed til at folketinget som helhed

al mulig respekt for og derfor efterlader det

hvor mange fly synes herre holger k nielsen man i givet fald så skulle have

meget nødig svare på her altså hvilken flytype vi vil have

der måtte vi se lidt nærmere på økonomien i de forskellige flytyper for der var

efter at man havde besluttet at tage f fem og tredive hvor eksempelvis boeing jo ligefrem mig bekendt anlagde retssag mod staten fordi

man ikke tog boeingflyet eller i hvert fald

brugt forkerte forudsætninger

mener har skadet boeing og der var en lang diskussion om super hornet og dets muligheder i

fem og tredive og de forskellige beregninger der

have gennemført nogle nye analyser også i forhold til andre missionstyper

som kampflykontoret kom med

jeg vil afvise f fem og tredive som det man

det så måtte være ville herre holger k

og sige her er der nok nogle usikkerhedsmomenter hvor

kunne svare på hvad er prisen på de første ti fly der skal købes

producerer i forskellige puljer

prisen forandrer sig hele tiden det ved vi udmærket godt at den gør

forhandles en ny kontrakt og det er der hvor det undrer mig at folketinget ikke

prisen kan jo faktisk ændre sig også i nedadgående retning

klar over så usikkerhederne er der men det jeg anholder i den her debat er sådan set ikke usikkerhederne

to tusind og atten hvorfor kan vi ikke få nogle mere præcise tal på hvad skal vi skrive kontrakt om

med at få en bevilling i finansudvalget til de første kontrakter

afgørende for vores forsvar det meget vigtigt

kan vi ikke forsvare vores land de kampfly vi har

de kan ikke holde længere vi får endda selv med den her beslutning som vi har truffet om at købe f fem og tredive fly et

begrænset niveau derfor haster det med at få indkøbt de nye kampfly og vi kan ikke udskyde den beslutning længere sådan som vi ville gøre hvis vi stemte

enige i store dele af kritikken af beslutningsgrundlaget for

konservative gik ikke med i beslutningen om køb af f fem og tredive flyene sidste år og det gjorde vi ikke af én afgørende grund og det var at vi var bekymrede for forsvarets økonomi når vi køber f fem og tredive flyene

er det estimeret at de samlede omkostninger bliver syv og halvtreds milliard kroner over flyenes livstid det er selvfølgelig et meget meget stort beløb men det er da også fordelt

hvis man tog andre udgifter

man selvfølgelig også få et meget meget stort tal det skal man huske når

to milliard kroner om året

er pengene værd men det er et meget stort beløb og når man lægger så stor en regning på forsvarets bord uden at tilføre flere midler giver det store økonomiske vanskeligheder for forsvaret det var sådan at

materielbudgettet for forsvaret blev beslaglagt frem til to tusind og syv og tyve og enhver fordyrelse ville betyde at der skulle komme store besparelser i hæren søværnet eller hjemmeværnet for at få råd til kampflyene det betød også

ikke var en rimelig situation at stille forsvaret i og derfor kunne

beslutningen dengang den blev truffet for en en halv år siden siden da

så kommet en ny regering og de konservative er indtrådt i den nogle påstår

er i hvert fald sket den ændring at der nu er kommet et nyt regeringsgrundlag og vi forhandler i øjeblikket om et nyt forsvarsforlig hvor vi har til hensigt at tilføre flere midler til forsvaret

kampflykøbet nu bliver det ikke sådan at vi ikke kan købe nyt materiel det bliver ikke sådan at hæren og søværnet bliver udsultet i fremtiden så vi føler nu at vi har en acceptabel situation hvor vi kan støtte købet af kampfly

andre dele af kritikken som er rejst af beslutningsgrundlaget som vi

set også kan erklære os enige i vi har grundlæggende den holdning at der skal gives så korrekte retvisende og realistiske vurderinger til folketinget som muligt når der træffes beslutninger det er ikke sikkert at det helt har været tilfældet i alle detaljer omkring kampflykøbet vi rejste selv en

kampflyene det var ikke sådan at der blev givet forkerte oplysninger til folketinget men der var lagt nogle forudsætninger ind som var meget optimistiske det er okay at være optimistisk men det skal også være realistisk

realistisk at vi kan få vores piloter til at blive dobbelt så længe i flyvevåbenet som de er i dag når vi samtidig lægger op til en forringelse af deres arbejdsvilkår hvor de skal være udsendt otte måneder om året og de sidste fire måneder hvor de er i danmark skal kunne arbejde otte og fyrre timer om ugen eller mere hvis der er ubesatte stillinger

bare for at tage fat i en enkelt forudsætning så var der forudsætningen om antallet af flyvetimer kan vi få flere flyvetimer ud af vores fly end man kan i andre lande det er der nok ikke så meget grund til at antage og derfor mener vi altså at man har været meget optimistisk

folketinget blev forelagt og som blev stemt igennem det gjorde at mange kaldte de konservative besværlige og konfliktsøgende og syntes at vi var

og jeg har selv fået meget kritik for at have fremført den kritik sidste år her for et par måneder siden fremførte rigsrevisionen nøjagtig den samme kritik

betragtet som meget grundigt gennemarbejdede fakta og rigsrevisionen er fuldstændig enig i den kritik som de konservative fremførte jeg synes at

det handler ikke om om der er usikkerhed

det handler om at man skal give så realistiske vurderinger som muligt også når der er usikkerhed

stå fast på også når det beslutninger som vi støtter det ændrer imidlertid ikke

det betyder at danmark

det blev foregivet i beslutningsgrundlaget når vi køber blot

ikke lige så meget kampkraft som vi fik da vi købte syv og halvfjerds f seksten fly oprindelig vi får ikke lige så mange flyvetimer i luften vi får ikke lige så meget tilstedeværelse i luftrummet med syv og tyve fly

syv og halvfjerds f seksten fly det er indlysende og det er det også når man gennemgår forudsætningerne men det ændrer

at det er bedre at få syv og tyve fly end det er ikke at få nogen fly og derfor støtter vi altså fortsat beslutningen

at der generelt var et større budget i forsvaret

men når vi ikke kan få opbakning til endnu flere penge støtter vi selvfølgelig at vi tilfører de midler

kan skaffes opbakning til og køber de fly som vi nu engang

ikke sådan synderlig har beroliget mig jeg tænker stadig væk at der er store problemer med at det her grundlag forudsætter nogle ting som jeg ikke tror vil komme til at blive opfyldt og at det derfor vil

er det mest realistiske bud

blev truffet så vi nu er oppe på at vi kan forvente samlede udgifter på syv og halvtreds milliard

acceptabelt i styringen af så stort

før med usikkerhed omkring flyvetimer og hvor meget kapacitet

det påvirker hvor mange flyvetimer vi kan forvente at de her fly kan levere

de her f fem og tredive fly kan producere

til omkostningerne føler jeg at vi har det mest realistiske bud på hvad de bliver

kunne sige om det ender sådan der er som flere andre har påpeget stor usikkerhed men jeg føler at vi har de realistiske vurderinger af hvad omkostningerne bliver der er i ikke nogen der over for mig har kunnet påpege

så skal vi have nogle flere fly og så vil det jo komme til at blive meget dyrere

at der ikke er ordentlige rammer

jeg tror ikke jeg får held med i forligskredsen hvor der også sidder de partier

efter forliget at kræve at vi så skal tilføre flere midler til at købe flere fly

ikke der vil være flertal for desværre men stod det

skal have base risikerer at skulle leve i et rent støjhelvede med larm fra kampflymotorer i haven i dagligstuen og i soveværelset medmindre de selvfølgelig vælger at flytte fra deres hjem som jo sikkert bliver rigtig rigtig svært at sælge hvis naboen

er danmarks nye kampfly f fem og tredive det her er bare

det sidste i rækken af problemer der er i årevis har plaget det skandaløse indkøb af nye kampfly for milliarder af skattekroner

samlet her i dag i folketingssalen fordi vi fra enhedslisten socialistisk folkeparti og alternativets

at trække håndbremsen på købet af nye kampfly

at partierne som gerne vil købe nye fly skylder at komme her på talerstolen og forklare befolkningen hvorfor de synes det er en god idé at bruge flere milliarder på det her dybt kritisable våbenkøb

når vi har trukket nødbremsen skyldes det også at der er rigtig meget uklarhed om økonomien og de beregninger der ligger til grund for den selv for de partier der vil købe kampfly altså socialdemokratiet radikale venstre konservative liberal alliance og dansk folkeparti så må det vel være en forudsætning at der er styr på økonomien

der er stadig væk flere partier der siger at

at man ikke kan garantere

for nogle priser der bliver det er blevet meget klart at man ikke har mulighed for at komme ud af kontrakterne igen

efterfølgende hvis der opstår problemer kampflykøbet er altså danmarkshistoriens største offentlige indkøb der er mange mange milliarder på spil og det burde simpelt hen kalde på noget mere forsigtighed end det vi ser her jeg får nærmest

et indtryk af at vi har at gøre med en flok politikere der strammer øjenbindet ret grundigt inden de skubber bobslæden ud over kanten og håber på det bedste selv om det er mildest talt usandsynligt at det her kommer til at gå godt jeg vil sige at det generelt set

være lidt sødt at være en optimistisk vovehals men jeg synes hverken det er særlig charmerende eller imponerende at risikere vores samfundsøkonomi i et våbenlotteri det er simpelt hen dybt uforsvarligt og urimeligt og jeg kunne godt tænke mig at det blev stoppet nu der er blev rettet en rigtig alvorlig kritik

mod regeringens beslutningsgrundlag de siger bla

at beregningerne er meget optimistiske og at forudsætningerne er usikre

kampflykøbet er så stor en samfundsøkonomisk sag at der skal være styr på det

må man jo også virkelig lytte til det

giver os grund til at tænke at

forbedret synderlig meget på det eller at der ikke er noget at være bekymret for sideløbende

er store problemer med udviklingen af f fem og tredive kampflyet og at økonomien kommer til at skride senest er det for eksempel kommet frem at det vil tage over et halvt år hver gang f fem og tredive kampflyet skal til usa og repareres når vi ser det i sammenhæng med at der allerede er skruet på alle knapper for at få kampflykøbet til at lyde bedre og billigere end virkeligheden sandsynligvis bliver så er det da dybt bekymrende der er som vi også har snakket om i dag for eksempel forudsat at piloterne kan flyve meget mere end de kan nu og det er også forudsat at flyet kan flyve mange flere timer end det kan andre steder for et år siden spurgte

om ikke der skulle bruges penge på støjsikring ligesom i norge dengang afviste forsvarsministeren at der ville være problemer nu kan vi se at den er helt gal og at masser af beboere bliver ramt og at der skal bruges flere penge

er kommet frem før efter at beslutningen er taget

oplyst forskellige priser på kampflyene først sagde regeringen seks og halvtreds

i faste priser og nu kan vi se at hvis man tager for eksempel pris og lønudviklingen med i betragtning

det nærmere seks og tres milliard kroner

at man opdeler købet i nogle portioner med for eksempel fire eller seks kampfly ad gangen som de altså har gjort i norge for netop at sikre sig mod skred i økonomien det ville i det mindste kunne sikre at vi ikke brændte fingrene helt så meget hvis prisen for den første portion løber løbsk løber løbsk men det vil man altså desværre heller ikke

kunne egentlig godt have tænkt mig at vi havde haft den imødekommenhed i debatten her i dag

jeg synes det er fuldstændig uansvarligt at gøre klar til at skrive under når det stadig væk er så uklart om regeringens økonomiske grundlag er i orden og fordi det bliver så svært at komme ud når først kontrakterne er underskrevet der er en fuldstændig reel fare for at det her

at der er blevet fabrikeret et optimistisk økonomisk grundlag for at få den her kampflybeslutning vedtaget og få den igennem det er ikke rimeligt at vi som folketingsmedlemmer ikke kan regne med de oplysninger vi får fra ministeren det her er så vigtig en sag ikke kun på grund af økonomien men først og fremmest fordi indkøbet af de nye f fem og tredive kampfly handler om danmarks politiske og militære alliance med usa det her udstikker retningen for danmarks fremtidige udenrigspolitik og jeg synes at vi skylder os selv at spørge ønsker vi virkelig at danmark skal engagere sig i flere håbløse angrebskrige er det rimeligt at skatteyderne skal betale over seks og tres milliard kroner for en sørgelig alliance med donald trump og den amerikanske våbenindustri for os i enhedslisten er det et klart nej

have de kampfly vi vil have en fredelig udenrigspolitik og vi ville hellere bruge

seks og tres milliard kroner på fred og velfærd

jeg bare sige at jeg har fulgt det her kampflykøb siden to tusind og ni og jeg har virkelig savnet den helt grundlæggende diskussion af danmarks forsvars og udenrigspolitik som jeg synes burde være afgørende før man tager den her beslutning jeg har savnet en debat om om det overhovedet er rimeligt at bruge så mange penge på kampfly når der spares alle andre steder og lige nu i de sidste afgørende uger savner jeg altså en forsigtighed og en rettidig omhu for at undgå at den her

bliver endnu dyrere jeg håber rigtig meget at

vil tænke på at kampflykøbet er jeres ansvar og huske at der ikke er et flertal i befolkningen for det her kampflykøb husk at nu er i blevet advaret om at der stadig væk er store problemer med det økonomiske grundlag

der altså er mulighed for at gøre noget ved det og vente med at skrive under så længe finansudvalget ikke har givet sit tilsagn om at man kan køre videre med det her så heller ikke skrevet under på kontrakterne så derfor håber jeg virkelig at i stadig vil overveje at gøre det rigtige trække aktstykket tilbage selv for de partier der så gerne vil have kampfly

vel også være sådan at økonomien skal hænge sammen og